der følgende anmeldelse ministeren for by bolig og landdistrikter lovforslag nummer

af folketingstidende DK

fra medlemmer af folketinget troels ravn leif lahn jensen rasmus

pia kjærsgaard pernille vigsø bagge og brian mikkelsen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den tiende november atter kan give møde i tinget anne sinas rené skau björnssons per husteds merete dea larsens

bornhøfts og helle sjelles hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato

om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre af bent bøgsted hans

bjarne laustsen nadeem farooq eigil

og mai henriksen og der kan stemmes nu

for stemte ni og halvfems

herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire af joachim b olsen bortfaldet

er åbnet herre jan e jørgensen som

statsborgerskab til en masse glade mennesker som aktivt har valgt danmark som deres nye fædreland denne

syv og halvtreds voksne og fire hundrede og syv og firs børn og deres navne fremgår af lovforslaget

udtalen af ganske mange af navnene det er nemlig navne der viser at de nye danskere jo har rødder i et andet land end danmark

det er godt for ingen har gavn af at være rodløs

et fædreland betyder at man har et hjemland et sted hvor man føler sig mere hjemme end andre steder og langt de fleste personer på lovforslaget vi behandler i dag føler sig med sikkerhed allerede hjemme i danmark ja mange er sågar

at de pågældende får papir på at de er danskere og det er en stor glæde at være med til jeg anbefaler lovforslaget og venstre stemmer naturligvis

en hel del kriminelle forhold bag sig ikke alvorlige men alligevel kriminelle forhold

indfødsretsordførerens holdning til det spørgsmål altså gælder konventionen

automatisk kan få tildelt statsborgerskab eller er det ikke et problem at at vi har nogle mennesker som egentlig ikke opfylder de regler som vi

er statsborgere i et andet land og det skyldes

man jo ikke ikke statsløs fordi man ikke får tilkendt dansk statsborgerskab men omvendt hvis man ikke har et statsborgerskab i et andet land ville man være statsløs hvis ikke man fik tilkendt

statsborgerskab det er personer som er født og opvokset her i danmark og derfor gælder der andre regler

end der gælder for folk der i forvejen har et dansk statsborgerskab det synes vi sådan set er rimeligt nok ikke dermed sagt at vi synes

undtagelsesmuligheder der er i dag er sådan som de skal være og det ved

christian langballe også godt vi har eksempelvis i venstre yderst vanskeligt ved at forstå

personer der planlægger at

terrorvirksomhed mod det land de søger om statsborgerskab i skal have et statsborgerskab men den type mennesker er der jo heller ikke

i dag og jeg tror nok at hvis jeg var dansk folkeparti

hver eneste person der erhverver statsborgerskab i danmark er der jo tale om

og der mener jeg bare at det er meget afgørende

vil sige at med hensyn til statsløsekonventionen er

egentlig har det fint og udmærket og lever her i danmark

en og tres jo er komplet forældet

en bøde på otte tusind kroner for overtrædelse af hundeloven fornærmende tiltale mod polititjenestemand kørsel uden førerret

kriminalitet i den lave ende af skalaen så er der også enkelte tilfælde

lussinger og den slags ting vi vi taler om så jeg tror at dansk folkeparti skulle vælge en mere værdig sag at gå i brechen for

om dansk folkeparti er ligeglad med statsløshed

en verden der bliver mere og mere global at krydse grænser på grund af karriere eller kærlighed er langt mere normalt end tidligere det skal vi ikke bekæmpe men vi skal holde fast i at hvis man ønsker at være dansk statsborger skal man også ønske at være en del af vores fællesskab

de ønsker at leve op til de regler der gælder her de kommer fra ni og firs forskellige lande og har alle opfyldt de krav som vi stiller for at få dansk statsborgerskab vi socialdemokrater bakker op om justitsministerens lovforslag vi ønsker vores nye statsborgere medborgere tillykke og ser frem til at møde dem her på christiansborg

automatisk tildeler statsborgerskab til syv personer fordi de er statsløse andre har slidt og

at dygtiggøre sig i dansk sat sig ind i danske samfundsforhold dansk historie og kultur de har gjort hvad de skulle og deres flid er så blevet kronet med et statsborgerskab men de statsløse behøver ikke at gøre noget som helst de ryger per automatik foran i køen uden at skulle foretage sig noget hvor er det urimeligt og hvor er det trist et par stykker er endda dømt for en række kriminelle forhold det er ikke indrømmer jeg særlig alvorlige

et statsborgerskab ligesom man også har belønnet potentielle terrorister eller folk der er til fare for rigets sikkerhed med et statsborgerskab det er ånden fra nitten tre og firs hvor den fatale flygtningelov kom som åbnede danmarks grænser og gav anledning til at folk strømmede ind i hobetal det er den ånd som stadig gennemsyrer danmark og dansk politik og havde det ikke været for dansk folkeparti havde det jo set langt langt værre ud

tænk at alle folketingets partier på nær

terrorister og folk der er til fare for rigets sikkerhed får statsborgerskab udelukkende fordi de er statsløse tænk at alle partier i folketinget på nær dansk folkeparti stemmer for at der tildeles statsborgerskab til personer der ikke opfylder betingelserne for statsborgerskab

er kriminelle blot fordi de er statsløse det er grotesk det er tankeløst og årsagen er ånden fra nitten tre og firs politikere skal konstant spille åh så tolerante i forhold til alt og alle mens man er ligeglad med danskerne og ligeglad med hvilket land vi giver videre til vores børn og børnebørn og oldebørn tag nu for eksempel fru zenia stampe som mente at alverdens statsløse har krav på statsborgerskab i danmark

det betyde en firedobling af den danske befolkning enhver normalt tænkende kan se at det er helt ude i hampen men jeg spørger om det ikke også er helt ude i hampen at statsløse der har begået kriminalitet og som ikke opfylder kravene blot fordi de er statsløse automatisk får statsborgerskab det er rigtigt at når man ser ned over navnene

er der en masse fremmede navne

at udskifte den danske befolkning hvad sker der når vi gør det tag eksemplet med det muslimske flertal i en boligforening i kokkedal der angiveligt som muslimsk flertal har sharialovgivningen i hånden og vil af med julen

jeg synes at man skal tænke sig om hver eneste gang man giver statsborgerskab

i et andet land er at det at få dansk statsborgerskab hvis man i forvejen har et statsborgerskab i et andet land jo ikke betyder så meget som hvis man slet ikke har noget statsborgerskab anerkender dansk folkeparti at der er en

det er det ene jeg vil spørge om det andet jeg vil spørge om er om dansk folkeparti virkelig synes det er rimeligt at de her mere end tusind mennesker som har gjort alt det vi har bedt dem om som har arbejdet

den kriminalitetstype vi taler om er

jo sagde at han ville bryde konventionen

hvor der var en potentiel terrorist på

så jeg synes nu nok at venstre har et forklaringsproblem

så alvorligt at man per automatik tildeler statsborgerskab til nogle der ikke har opfyldt kravene

at man ikke har et statsborgerskab ja det er det men jeg vil så også godt minde

at folk der er her i danmark og som

har opholdstilladelse permanent opholdstilladelse her i danmark jo faktisk modtager

stemme til kommunale valg det eneste de ikke kan foretage sig er at stemme til folketingsvalg

ud fra at dansk folkeparti har det synspunkt at man ikke må stemme fordi man har

vanskeligt ved at forstå så vil jeg også godt minde ordføreren om at det

tyve millioner statsløse vi behandler på lovforslaget her i dag det er syv

at man skal gøre sig fortjent til at få et statsborgerskab og at man ikke bare kan springe foran i køen derfor bliver vi ved med at stemme stemme nej så lang tid der er folk

tidspunkt at stå på talerstolen og opleve glæden og opleve æren ved at kunne gøre folk til statsborgere det gør jeg i dag og jeg synes det er en særlig oplevelse jeg glæder mig vitterlig over at kunne byde de

syv og halvtreds mennesker og deres fire hundrede og syv og firs børn som det her lovforslag omhandler velkommen velkommen som en del af det fællesskab som de har ønsket

at være en del af ligeledes glæder jeg mig over at vi med det her forslag tager endnu et mindre skridt i retning af at udrydde statsløshed vi kan selvfølgelig ikke løse alle verdens problemer hverken på det her område eller på andre områder men vi kan bidrage og i det her tilfælde bidrager vi ved at tage et lille skridt med de statsløse som opholder sig lovligt i danmark så fra radikale venstre er der med den her ordførertale blot to budskaber

er til salen og til folkestyret og det er

er til de mennesker som lovforslaget omhandler velkommen i fællesskabet

danmark altså at de tyve millioner mennesker

zenia stampes tale og jeg kopierede også en lillebitte smule fra fru zenia stampes tale

står her på talerstolen og siger netop at vi i danmark ikke kan tage ansvaret for at løse alle verdens problemer ej heller på statsløseområdet

at vi med de her lovforslag tager små skridt

til at udrydde statsløshed i verden med de personer der opholder sig lovligt i danmark altså i forvejen netop opholder sig i danmark og som

også gjorde opmærksom på benytter sig af det danske velfærdssystem og kan stemme

da trods alt være lidt af et fremskridt

forhold til almindelig sund fornuft så jeg har egentlig bare grundlæggende

zenia stampe har givet udtryk for men jeg er da glad for at det ikke er det radikale venstres

finde ud af at det som fru zenia stampe har sagt er meget lig det som jeg har sagt i dag nemlig at det er godt at vi tager et lille skridt

danmark men at vi ikke kan løse alle verdens problemer men det er vigtigt og magtpåliggende for det radikale venstre

mere end tusind mennesker som gerne vil være nye ikke bare borgere men statsborgere i lige præcis det her land jeg synes faktisk at det er fantastisk at så mange har lyst til at være danskere og har gjort alt hvad de kunne har gennemgået kurser og er sluppet igennem nåleøjet for netop at kunne opnå statsborgerskab jeg er stolt af mit land og jeg synes faktisk at det er smukt at der er så mange der prøver at komme igennem det nåleøje og også blive statsborger i det her land når man så deltager

statsborgerskabsdagen her i folketinget hvor vi jo har tradition for

invitere alle de nye statsborgere i landet ind og vise vores stolte

så møder man rigtig mange af de her glade og begejstrede mennesker som vi har stået

og behandlet lovforslag om

lande som norge der er folk fra rusland der er folk fra fjerne lande i asien og i den arabiske verden og det er vildt spændende at være her på sådan en dag der er folk i alle former og farver og aldre og nationaldragter og det kan virkelig virkelig anbefales

vi skal ønske de her nye statsborgere velkommen til danmark og jeg håber at flest mulige partier kan bakke op om det når vi nu skal have en tredje behandling lidt senere på året

folketinget

er det af fuldstændig afgørende betydning hvordan vi behandler deres sager vi holder med andre ord menneskeskæbner i vores hænder i liberal alliance synes vi det skal være vanskeligt at opnå statsborgerskab i

meget gerne være med til at diskutere kriterierne herfor men jeg synes samtidig at

der er enkelte

er indstillet til at opnå statsborgerskab som man i det enkelte parti

jeg mig ikke om at man tager en så stor gruppe af mennesker som gidsler for at markere noget i forhold til nogle ganske få de diskussioner synes jeg skal finde sted andre steder vi kan diskutere kriterierne for at få dansk statsborgerskab vi kan diskutere hvem der skal have dispensation fra gældende regler og

ikke det er klædeligt at vi som politikere tager over tusind mennesker som gidsler ved at stemme nej til det samlede

stemmer vi i liberal alliance for

folketingets talerstol skal stå og give vores synspunkt

ordføreren her og det synes jeg faktisk man skulle lade være med og så tage stilling til

i årevis sat tommelskruerne

blandt andet en potentiel terrorist uha men men der er så også alle de andre og så bliver man ved med at køre det

der siger vi bare nej altså vi mener simpelt hen at man bør tage det her alvorligt også for danskernes og danmarks skyld

er klædeligt jamen selvfølgelig er

drejer sig om hvem der kan blive statsborger i danmark

ret til at stemme lige præcis hvad de vil jeg prøver at give udtryk for liberal alliances holdning og hvis det er udtryk for tanteri vil jeg bare sige til onkel christian at jeg synes nogle af de her diskussioner

der var nogle ting vi kunne blive enige om når det handler om de grundlæggende kriterier

for liberal alliance begynder at tale om hvad der er klædeligt og hvad der ikke er klædeligt i forhold til at stemme ja eller nej til det her lovforslag det anholder jeg

dansk statsborgerskab og så lang tid

ville der være over tusind mennesker som fuldt ud levede op til de gældende krav

dansk statsborgerskab til en lang række personer som ønsker at blive danske statsborgere og

har været i danmark i mange år men det vi kan

at de rent faktisk opfylder en lang række kriterier for at kunne komme med på lovforslaget her jeg er helt med på at

på lovforslaget her i dag har været en tur forbi indfødsretsudvalget og søgt dispensation fordi de ikke

kunne leve op til alle kravene og så har vi

i udvalget haft mulighed for at give dispensation til nogle og nogle har fået det og nogle har ikke fået det derudover

jo heller ikke nogen hemmelighed at vi fra konservativ side tidligere har

et beslutningsforslag her i folketinget om

statsløsekonventionen men det er specifikt i forhold til dem som er

de syv som har været omtalt adskillige gange

sige det på den måde at specielt set i lyset af at

skal vi overholde den men havde de været forbi udvalget med henblik på at

dispensation så var det jo nede i en kategori hvor det

noget helt nyt at man gør det på den her måde

at det af og til er sket at dansk folkeparti også var indstillet på at give dispensation

de får så mulighed for at få dispensation og det er vi udmærket tilfredse med fra konservativ side

har kriminelle forhold bag sig har vi ikke og vi har jo ikke dispenseret for det hele

nogen krav der skal opfyldes det har vi aldrig nogen sinde sagt eller givet udtryk for vi mener at kravene skal overholdes

statsborgerskab men hvad angår kriminalitet har vi altså været ubøjelige jeg ved ikke om om

fået dispensation for et eller flere af de krav vi stiller det kan være handicappede som ikke er i stand til

at bestå en danskprøve og dem giver vi dispensation og det er

set fair nok men det var mere argumentet

om at der er nogle statsløse der ikke bliver bedt om at opfylde nogle krav og kriterier

kan dansk folkeparti ikke støtte at de øvrige over

vi giver altså dispensation i forvejen

en hundrede personer der i øvrigt står i forslaget opfylder alle krav og kriterier det gør de ikke så det vi diskuterer

vi stiller sådan er det men når vi så er nået frem til snorene og vi står med et lovforslag

er det et samlet lovforslag vi kommer til at stemme om jeg synes ikke det er rimeligt at fordi vi er nogle der synes at

betyde at de her mere end en hundrede personer får afslag på at få dansk statsborgerskab

vi har imod statsløsekonventionen og det har

er folk der uden videre automatisk får tildelt dansk statsborgerskab uden overhovedet at skulle leve op til nogle krav jeg er fuldstændig med på at der er dispensationsregler og derfor har vi et indfødsretsudvalg der sidder og tager stilling til det

det har ikke været med dansk folkepartis gode vilje men men jeg siger bare en ting og det er

tildelt statsborgerskab det vi understreger

stille ændringsforslag om at noget af det skal udgå eller laves om

så kan man se om man bliver stemt ned eller ej og så må man jo bagefter gøre regnestykket op

procent af et lovforslag men der er nul

man ikke helt tilfreds med betyder det så at hele lovforslaget skal forkastes det mener vi ikke fra konservativ side

schmidt nielsen som er vores ordfører i det her spørgsmål og som desværre ikke kunne være her i dag vil jeg nøjes med at

blot sige velkommen til alle dem som for de flestes vedkommende har skullet opfylde en række krav for endelig at stå

i det lovforslag som vi behandler i dag

tilslutte mig rækken af ordførere

vi håber at se flest muligt af de nye statsborgere når vi markerer det med statsborgerskabsdagen her i folketinget det er en god introduktion til

demokrati så endnu en gang tillykke

tak

preben bang henriksen

som venstres ordfører måske ikke

handler om at passe på rettigheder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder og så videre det bliver lettere at få nedlagt et fogedforbud og ændringerne af reglerne herom følger jo i virkeligheden af

modernisering og styrkelse som er gjort i retsplejerådet det handler om krænkelse af patenter varemærker ophavsrettigheder konkurrence og kundeklausuler for socialdemokraterne er det afgørende at vi har et så effektivt

helt afgørende at lave en så effektiv indskriden

over for og derfor synes vi at det der nu bliver implementeret i dansk lovgivning både er rigtigt og fornuftigt og på den baggrund skal jeg anbefale forslaget til

lovforslag om at modernisere og styrke

går kort sagt ud på at man vil ændre nogle procesordninger så de kommer til at afspejle forbudssagernes stigende kompleksitet på grund af den stigende kompleksitet der er i sagerne

at overføre den saglige kompetence til at nedlægge forbud fra fogedafdelingen til retsafdelingen i henholdsvis byretterne og i sø og handelsretten

kan støtte jeg tror vi får større kvalitet og at man får mere effektivitet i sagsbehandlingen jeg tror dog det er vigtigt at

at man nu også sikrer at der kommer tilstrækkelige ressourcer til at kunne behandle de her fogedforbudssager hurtigt og effektivt for

at de skal ske her og nu så man sikrer at der ikke er et tab af beviser

alle andre sager hvor der så er en længere berammelsestid end der er i fogedforbudssager der er det jo vigtigt at man får sikret at der bliver en hurtig proces i

en bestemt handling det er også et delelement som vi støtter i dansk folkeparti

et lille punkt som vi vil undersøge lidt nærmere

fogedforbud kan blive inhabil i en sag og når sagen senere skal behandles igen for at se om fogedforbuddet er

en dommer eller en anden person at vurdere om der

en fejl og der ikke var grundlag for fogedforbuddet så der vil vi

på der i forhold til inhabilitet man samlet synes vi

et udmærket forslag som jeg vil gætte på at vi ender med at stemme ja til men der er nogle få ting som vi

af retsplejelovens regler om nedlæggelse af fogedforbud når vi har et konkurrencedygtigt samfund

at der er effektive retsmidler mod de

straks i praksis sker det ved at der nedlægges fogedforbud der stilles en bankgaranti og føres en efterfølgende justifikationssag der illustrerer at forbuddet har været rigtigt

system ændrer vi ikke på det der derimod ændres på er at sagerne nu overføres fra fogedretten

til den del af samme bygning af samme domstol som vi kalder retsafdelingen det vil i praksis sige at

en ung dommerfuldmægtig ikke længere skal behandle vigtige fogedsager eller forbudssager men derimod en

det er en klar fordel at blive behandlet af mester selv i stedet for af en lærling fordi det

vigtige ting der er på højkant i de her sager det kan være forbud mod varemærkekrænkelser og lignende altså

er at sagerne kan trække ud vi overfører dem fra fogedretten fra en dommerfuldmægtig til den almindelige retsafdeling hvor der sidder en dommer

lægge yderligere byrder på

vi lige kigge på under udvalgsbehandlingen den nye behandlingsform

den forbudsudstedende dommer kan risikere at blive inhabil det

dansk folkepartis ordfører inde på og det kan

se på om det kan blive et problem

sådan en forbudssag skal følges op i dag af en justifikationssag der skal anlægges og ligesom retfærdiggøre at forbuddet

der anføres ganske vist i bemærkningerne at

indleveres en egentlig justifikationsstævning men der skal indleveres en stævning i hovedsagen som man skriver inden fjorten dage så umiddelbart for mig

udvalgsbehandlingen have helt klarhed over hvad det egentlig er der skal nedlægges som påstand i hovedsagen fremover det er ret vigtigt at den påstand er nedlagt rigtigt og at hovedsagen føres rigtigt og at den ikke kan afvises

så falder forbuddet jo ganske enkelt væk så det må vi altså kigge på under udvalgsbehandlingen for så vidt angår sager hvis substans henhører under sø og handelsretten

overfører man nu også det indledende forbud til sø og handelsretten og der bliver mulighed for

at forbudssagsbehandlingen i fogedretten og efterfølgende justifikationssagen i byretten med en anden dommer er en umoderne ordning en urationel ordning og jeg håber og tror at det her bliver en bedre ordning tilsvarende som

er det ikke altid helt betryggende at det er retsembedets yngste jurist der behandler forbudssagerne venstre kan derfor støtte forslaget

udvalgsbehandlingen søge sandsynliggjort at forbudssagens behandling ikke forlænges ved at placere den i byrettens retsafdeling

reglerne for fogedforbud og forslaget bygger på en betænkning fra retsplejerådet

påbud som supplement til det nuværende forbud

nu også påbud gennem tiden er blevet mere komplekse

desuden fremover ikke fogedafdelingen men retsafdelingen som tager sig af forbuddene og påbuddene sø og handelsrettens kompetencer

især hvis der er tale om sager af international karakter eller sager af mere principiel karakter sidst men ikke mindst bliver det muligt at lave behandling af sagerne med mere end én dommer det vil sige kollegial behandling og derudover vil retten

fremover også kunne tiltrædes af sagkyndige i forbuds og påbudssager

i takt med at sagerne er blevet mere komplekse vi radikale kan bakke op om de nævnte ændringer og derfor støtter vi

ikke spilde tingets tid på men jeg skal i hvert fald bare sige

håndhæve deres rettigheder og derfor er det godt at vi nu tager et skridt i retning af at give dem en håndsrækning

er trods alt virksomheder som har kastet penge tid og forskning ind i et givent område og derfor

vi er meget uenige de ændringer der er blevet talt om heroppe om forbud og påbud af processuel karakter altså hvor sagerne skal anlægges

betyde at almindelige borgere kan blive nægtet adgang til ellers fuldt lovligt materiale på internettet eller via deres tv

kan betyde at privatejede firmaer skal agere politibetjente som kommer til at holde øje med hvad folk skal have adgang til

kan lyde lidt skræmmende men det er ikke desto mindre

hvis man forestiller sig en situation hvor en internet eller satellitudbyder videreformidler noget materiale der er beskyttet

påstår at deres ret er blevet krænket og

har vi altså et retssikkerhedsmæssigt problem det er også et problem

når forbuddet eller påbuddet skal meddeles bliver foretaget en proportionalitetsvurdering

foretaget imellem rekvirenten altså den der påstår at have fået krænket

og udbyderen udbyderen har sådan set ikke den store interesse i det men det kan personen

skæv offeret i den her situation er jo sådan set

man må sige at det her er problematisk primært fordi det jo angår ytringer det angår vores adgang til information og

det er derfor rigtig vigtigt for enhedslisten

når man skal lukke ned for informationer

de parter der reelt har interesse i sagen også

det gælder selvfølgelig også mennesker som lægger en hjemmeside på internettet diskussionen om

forrige ordfører vi har også visse problemer

det er sådan at liberal alliance allerede har oversendt en række spørgsmål

det her for at få afklaret hvad der præcist er op og ned i

spørgsmål og vi håber sådan set stadig væk at ministeren vil være i stand til at betrygge os om at det ikke er så slemt

det vores endelige stillingtagen til lovforslaget vil afvente svar

prøver at lægge op til hvordan ser danmark ud i dag og i fremtiden man prøver at lave en mere effektiv og hurtig behandling af de her sager

tingene går hurtigere og hurtigere i vore dage og derfor kan det være nødvendigt at man skrider ind meget meget hurtigt

men det vi har været særlig opmærksomme på og det som jeg ledte efter da jeg læste lovforslaget igennem og som jeg så heldigvis også fandt endda hele to steder

på et meget tidligt stadium hvor der måske ikke er den fulde bevisbyrde

laver et midlertidigt forbud så må det også være sådan at den der er rekvirent den der begærer forbuddet også er indstillet på og klar til

deponere en erstatning

jo være verdens nemmeste ting at man kan genere sine konkurrenter ved at nedlægge midlertidige forbud og påbud

selv har solgt alle sine varer og konkurrenten er brændt inde med alle sine så siger nej der var vist ikke noget alligevel så der skal helt klart være nogle erstatningsregler og jeg er glad for at det både

at selvfølgelig skal rekvirenten betale erstatning hvis ikke der var noget at komme efter alligevel

det her bliver også nogle gange brugt til at genere konkurrenterne det gør det og derfor skal vi

højde for det og det gør lovforslaget men et element som jeg ikke har fundet i lovforslaget her og som jeg godt kunne tænke mig at

kan rekvirenten jo via editionsreglerne pålægge konkurrenten at fremlægge alt sit materiale alle indkøbslister alt regnskabsmateriale alle alle forretningshemmeligheder alting skal lægges frem og det kan man så sidde og padle rundt i som rekvirent og indrette sin egen virksomhed efter

det er sket og det duer ikke det duer ikke at man bruger det her værktøj til at aflure konkurrenternes forretningsmetoder så der bliver vi nødt til at have en diskussion om det

vi kan få det præciseret men i hvert fald

nogle helt klare regler for det edition kan selvfølgelig være nødvendigt af hensyn til at domstolene

kunne afgøre hvordan sagens udfald skal være men er det rimeligt at det er rekvirenten og rekvirentens advokat der vil få adgang til alt materiale fuldstændig uden noget filter og kan sidde der og se hvordan

konkurrenterne driver deres forretning det er ikke hensigtsmæssigt for selv hvis man

som rekvirent skulle tabe sagen og betaler en lille erstatning eller lignende ja så har man altså afluret hvordan

man skal drive sin egen forretning i fremtiden så der er nogle spændingsfelter her mellem de konkurrerende derude som lovforslaget prøver at

vi vil som bebudet under udvalgsbehandlingen stille en

række spørgsmål for at få det afdækket nærmere men jeg forventer at vi samlet set

har reglerne om fogedforbud jo til formål at give en hurtig hjælp mod aktuelle

også truende krænkelser af rettigheder

jo snart fem og tyve år siden der har været foretaget

blevet mere mangfoldigt og også komplekst hvilket også afspejler sig i fogedforbudssagerne

at domstolene har de bedste forudsætninger til at løse de opgaver de bliver stillet over for det er også formålet nemlig

fogedforbudsinstituttet så netop processen

forbudssagernes stigende kompleksitet

være retsafdelingen og ikke fogedretterne

udvides markant som det fremgår af lovforslaget og visse ordførere

skal kunne tiltrædes af både flere dommere og af sagkyndige retsmedlemmer under behandlingen af sagerne

op for de fleste at lovforslaget jo også derudover indeholder

den foreslåede procesordning som lovforslaget lægger op til det vil

stiller vi os til rådighed med besvarelse af de spørgsmål som der også har været rejst her under første behandling af lovforslaget men jeg

første runde på lovforslaget og

bang henriksen nu er han her desværre ikke men

høringssvarene hvor det altså ikke er justitsministeriets vurdering at der i forbindelse med reformen her vil være behov for at tilføre ressourcer der er tale om at vi jo har

vi har lavet retsreform som har gjort at kompetencerne er

der efter vores opfattelse skal til for at sikre at at de her nye processer også kan håndteres så spurgte herre

det i hvert fald er ført til referat

inhabilitet det er der redegjort udførligt for

syv og tyve i høringssvarene

fremgår at den omstændighed at en dommer har medvirket

mener vi ikke i sig selv kan føre til at dommeren ikke kan deltage i behandlingen af sagen om den rettighed der påstås at være

så vurderingen er altså ikke at det vil betyde

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den trettende november to tusind og tolv jeg giver først ordet til

den her forespørgselsdebat det drejer sig om

ny offentlighedslov i to tusind og ti

der sendt et lovforslag i høring som mødte stor kritik

nåede til tredjebehandlingen og ikke blev vedtaget i folketinget

tilhørerne kan jeg sige at det måske bliver det paragrafnummer

handler om hvor meget aktindsigt der er i ministeriernes arbejde siden da er er der så blevet indgået en politisk aftale mellem regeringen venstre og konservative

skriver at de er blevet enige om at man i

for det forslag til offentlighedslov der lå tilbage i to tusind og ti vi har indkaldt til den her forespørgselsdebat fordi vi synes at offentlighed er vigtigt at offentlighed i forvaltningen er vigtigt at åbenhed er vigtigt og vi synes

offentlighedslov mulighederne for aktindsigt borgernes mulighed for at holde øje med

forvaltningen og myndighederne bliver diskuteret grundigt så det er den diskussion vi håber

høre ministerens svar på vores

behovet for offentlighed og åbenhed

jo rigtigt at regeringen har indgået en politisk aftale med venstre og de konservative om en ny offentlighedslov som skal afløse den nugældende

aftalen blev indgået den tredje oktober

er derfor al mulig grund til at glæde sig over at det er lykkedes at samle et bredt politisk flertal bag den aftale som er blevet indgået med aftalen

er mere end to tredjedele af mandaterne i folketinget enige om at vi skal have en ny offentlighedslov det er vi fra regeringens side selvsagt meget glade for og det viser at regeringen søger det brede samarbejde i folketinget

aftalen fundet en rigtig god balance mellem på den ene side princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning og på den anden side de hensyn der kan føre til at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt det følger af aftalen om det kommende lovforslag

at det vil være baseret på lovudkastet i offentlighedskommissionens betænkning

havde daværende ombudsmand for hans gammeltoft hansen som formand kommissionen var bredt sammensat med repræsentanter for både det offentlige universiteterne

andre undervisningsinstitutioner og pressen alle synspunkter for og imod aktindsigt er blevet vendt og drejet under kommissionens arbejde resultatet af disse overvejelser er blevet en betænkning i to bind

seksten sider det er værd at bemærke at der er enighed blandt alle kommissionens medlemmer herunder pressens

og det offentliges repræsentanter om langt hovedparten af de anbefalinger som kommissionen er kommet med det er dette grundige og kyndige arbejde som regeringen vil basere sit lovudkast på i overensstemmelse

vil den nye offentlighedslov på en lang række punkter udbygge den gældende lovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning og vil blandt andet blive

i lyset af den øgede brug af informationsteknologi og nye og ændrede samarbejdsstrukturer

er det centrale punkt at den den meget omtalte regel om såkaldt ministerbetjening i

skal præciseres så det gøres endnu klarere i hvilke tilfælde denne undtagelsesregel

det tidligere fremsatte lovforslag

begrebet ministerbetjening vil det ikke blive anvendt i det kommende lovforslag formålet er som nævnt at betingelserne for at undtage dokumenter præciseres men samtidig er reglen nødvendig for at sikre fortrolighed

til embedsmændenes betjening af ministeren

tydeliggøres det at hensigten er at bestemmelsen skal fortolkes og anvendes restriktivt og det vil bidrage til at bestemmelsen ikke bliver anvendt forkert i praksis jeg vil i øvrigt ikke i dag gå nærmere ind i spørgsmålet om det præcise indhold af det kommende lovforslag som vi forventer at fremsætte for folketinget i første halvdel af februar måned to tusind og tretten når arbejdet med at udforme lovforslaget

vil det blive fremsat for folketinget og så siger det sig selv at

jeg selvfølgelig er parat til at svare på alle de spørgsmål som lovforslaget måtte give anledning til

der er hovedindholdet i den politiske aftale

betænkning hvad særlig angår ministerbetjeningsreglen foretages der i lyset af den debat der har været en

således at betingelserne for adgang til at undtage dokumenter fra aktindsigt præciseres justitsministeriet vil efter vedtagelsen af lovforslaget udstede en vejledning der uddyber reglerne i den

er aftaleparterne blevet enige om en ny

og en udbygning af den gældende lovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning aftalen sikrer

forvaltning fortsat er en hjørnesten i det danske samfund og at borgerne og medierne

til at følge med i og dermed føre kontrol med at alt går rigtigt til ved forvaltningens udførelse af dens opgaver den politiske aftale er som sagt

og jeg vil gerne kvittere for at venstre og konservative har haft en meget konstruktiv tilgang til denne sag

siger at han ikke vil gå yderligere ind i hvad det kommende lovforslag kommer til at handle om jeg tror det er kernen i diskussionen her

så slemt som som det som

han citeret for i flere flere medier det er stærkt problematisk hvis den offentlighedslov der kommer til at blive fremsat er en som indskrænker adgangen til aktindsigt indskrænker adgangen til at kigge myndigheder efter i kortene ministeren siger at

pressens repræsentanter det er vel ikke helt rigtigt der er et mindretal som også efterfølgende

der er flere journalister cavlingprismodtagere som har kritiseret det lovforslag der lå

behandlingen af det tidligere lovforslag

en række skandalesager om myndighedernes behandling

været aktindsigt i de papirer der gjorde det muligt

den offentlighedslov havde gjaldt dengang derfor

mener jeg det er rigtig ærgerligt hvis ministeren ikke vil gå nærmere ind i en diskussion af hvad den kommende offentlighedslov skal handle om det er nødvendigt

det er jo også en af begrundelserne for at vi har indkaldt til den her forespørgselsdebat at få en garanti for at den kommende offentlighedslov ikke vil betyde en indskrænkning i adgangen til aktindsigt ikke vil betyde at der kommer mindre åbenhed det er jo sådan lidt det ministeren siger

være aktindsigt i dem

nogle sager skal der også være aktindsigt i for fremtiden

jo noget meget meget grundlæggende det er muligheden for

myndighederne efter i kortene det er muligheden for

og direkte embedsmisbrug ikke ikke kan blive skjult men blive opdaget og komme frem

i dokumenter der går fra en myndighed og ind i et ministerium der er mulighed for at få aktindsigt

siger til københavns politi jeg kunne godt tænke mig at få nogle tal der bekræfter at jeg

være muligt for pressen at opdage

jeg har ikke nogen eksempler på en justitsminister der har bedt om at få konstrueret tal på den måde men vi har set eksempler på en beskæftigelsesminister der har

bedt om det så ville vi have mulighed for at se det så ville vi have mulighed for at få indsigt i hvorvidt ministerens holdning var sagligt begrundet eller ej det lovforslag der lå i to tusind og ti den aftale der ligger nu forstår vi sådan at det ikke længere vil være muligt det vil ikke længere være muligt at få adgang til at se dokumenter der er beregnet til at rådgive ministre politisk og det betyder at det bliver sværere at holde øje med ministrene det bliver sværere at holde øje med embedsmændene derudover

adgangen til at få aktindsigt i den offentlige forvaltnings kalendere i de her dage

med i en skattesag og som mange her ved startede den skattesag med at der var en journalist der fik aktindsigt i nogle kalendere og så at der var nogle der havde holdt nogle mærkelige møder

en sag som vi for fremtiden ville kunne få aktindsigt i og det forekommer mig mærkeligt at regeringen vil nedsætte en kommission til at undersøge en sag

så mærkelig at den skal undersøges af en kommission samtidig med at man vil sørge for

venstre og konservative har indgået aftale om en ny offentlighedslov aftalen indebærer at myndigheders politiske rådgivning af ministre og borgmestre korrespondance mellem ministre og folketingsmedlemmer samt kalendere i den offentlige forvaltning vil blive undtaget fra aktindsigt folketinget frygter

vil medføre en uheldig indskrænkning af adgangen til aktindsigt og dermed væsentlig mindre åbenhed omkring den offentlige forvaltning

at den indskrænkning af adgangen til aktindsigt vil medføre at overtrædelse af regler om saglighed i forvaltning og regler om begrænsning af ministres og borgmestres brug af embedsmænd ikke vil komme frem i lyset åbenhed om den offentlige forvaltning er en grundsten i et demokrati og i kampen mod magtmisbrug og korruption folketinget opfordrer derfor regeringen til at garantere at det kommende lovforslag ikke vil føre til mindre adgang til aktindsigt i ministerierne og kommunerne

justitsminister følgende til information jeg har svært ved at forestille mig at offentlighed skulle kunne forringe lovkvaliteten indholdet i den foreslåede § fire og tyve savner for mig at se enhver begrundelse

i december to tusind og ti sagde daværende retsordfører for socialdemokraterne fru karen hækkerup til ritzau

skal arbejde videre uden at uvildige instanser kan kigge dem over skulderen ligeledes i december to tusind og ti udtalte hun til berlingske som jeg ser det

er det fuldstændig uacceptabelt og konkret om § fire og tyve den såkaldte ministerbetjeningsparagraf udtalte hun den ene skandale efter den anden ruller hen over avisforsiderne hvor man ved at de kun kommer frem fordi journalisterne har haft mulighed for aktindsigt i den situation kan man godt blive meget betænkelig ved hvad det er regeringen har gang i selv om vi måske vinder næste valg så er det ikke rimeligt hvis man ikke i et demokrati kan se magthaverne over skuldrene

en ret voldsom debat om offentlighedsloven da

at det noget utraditionelle trekløver enhedslisten liberal alliance og dansk folkeparti med denne forespørgselsdebat vil sikre sig at den kommende offentlighedslov ikke bliver en hemmelighedslov så man ikke længere kan se magthaverne over skuldrene det var vist dansk

at det eneste der forener de tre partier er at ingen af dem forventer at komme i regering

da fint at repræsentanterne for de partier der ikke er med i den nuværende regering og næppe heller kommer med i den kommende

bevis for at også den kommende offentlighedslov sikrer at der er offentlighed i forvaltningen er vel i virkeligheden at kritikerne fra dengang ikke længere er kritiske men er med i aftalen om den nye lov der er dog stadig en del journalister der er kritiske men kritikken er forfejlet man har næsten fået det indtryk at uddelingen af cavlingprisen må aflyses fremover fordi den nye offentlighedslov vil henlægge ministerierne på slotsholmen i natsort mørke afskærmet fra enhver begæring om aktindsigt hvis bare en embedsmand siger det magiske ord ministerbetjening

ikke hensigten med vk regeringens lovforslag og hvis man læser bemærkningerne fra dengang

står tydeligt at begrebet ministerbetjening skal fortolkes snævert i venstre anerkender vi imidlertid at selve paragraffen godt kunne læses som en universalparagraf der kunne bruges til at holde alt selv menuen i justitsministeriets kantine væk for offentlighedens søgelys det krævede ganske vist en vis portion ond vilje at læse bestemmelsen på den måde men ond

derfor er det da tilfredsstillende at der er enighed om en ny formulering af paragraffen om ministerbetjening så hensigten træder endnu mere tydeligt frem

set ikke noget i realiteten men vi præciserer at offentlighed er hovedreglen og at hemmelighed er

har så været nævnt en række eksempler på historier som angiveligt ikke kunne være blevet skrevet hvis den nye offentlighedslov havde været gældende jeg har set på eksemplerne og for langt langt de flestes vedkommende må jeg altså melde totalt hus forbi men i sagens natur kan det da ikke afvises at den nye offentlighedslov ikke medfører at der vil være enkelte sagsakter som kan udleveres i dag og som fremover ikke vil blive udleveret til gengæld er der jo så mange andre sagsakter som man i dag

er det vel heller ikke helt ligegyldigt at der ligger et særdeles grundigt og langvarigt arbejde bag den nye offentlighedslov offentlighedskommissionen med ombudsmanden som formand har fundet en god og rigtig balance mellem på den ene side princippet om åbenhed i forvaltningen og på den anden side de hensyn der kan føre til at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt i venstre ser vi gerne

bliver fremsat før februar som regeringen har bebudet vi forstår egentlig ikke hvorfor vi skal vente så længe men hvis ventetiden kan benyttes til at få opklaret nogle misforståelser og få belyst hvordan loven vil virke i

vi har nu er fra nitten fem og firs dengang vi skrev på skrivemaskine dengang internet og e mails var science fiction det er derfor indlysende at offentlighedsloven trænger til en modernisering men det er lige så indlysende at loven stadig skal give vid adgang til aktindsigt så der ikke bliver mindre åbenhed og dårligere mulighed for at kontrollere ministres

forholder sig så forstår jeg herre jan e jørgensens ordførertale sådan at der er en anerkendelse af at der er ting som man i dag kan få at vide

fremgik vel ret klart af talen og så

den tidligere regering og måske også den nuværende regering har oplevet og

men jeg kan da nævne som et eksempel på en virkelighed der har forandret sig siden nitten

fem og firs at i nitten fem og firs var der ikke mange offentligt ansatte der havde en elektronisk kalender det er der rigtig mange der har i det er vel stort set dem alle sammen og det er lige så naturligt i dag at man blander sin arbejdskalender med sin private

ægtemand eller forhenværende ægtemand kan bede om aktindsigt i sin

hustrus kalender bare fordi hun tilfældigvis arbejder oppe på kommunen eller i et ministerium det er ét blandt mange eksempler på at offentlighedsloven trængte til en modernisering og det er baggrunden for at kalenderindsigt i offentligt ansattes kalendere ikke længere kan begæres men

vil det mødereferat jo ligge på sagen og derfor kan jeg ikke se at problemet er helt så stort som det er blevet gjort til

sager i forhold til ministrene og ministerierne hvor det har været et problem for ministrene

at der har været en indsigt tidligere der har generet ministrene

offentlighedslov det er sådan at interne dokumenter i et ministerium er undtaget fra aktindsigt

i det omfang de styrelser medvirker i lovgivningsprocessen så bliver de dokumenter som udveksles mellem ministeriet og styrelsen pludselig offentlige det er noget underligt noget og hvis et ministerium har behov for at indhente oplysninger fra et andet ministerium

hvorfor det det må da være indholdet

det er så besværligt for

er ansat i et ministerium

i en anden offentlig forvaltning

personlige aftaler ind i deres arbejdskalender og der

kunne få aktindsigt i hvad der er foregået på det møde

foretaget sig i løbet af en dag ligesom

få aktindsigt i hvad fru pernille skipper har foretaget sig i løbet af

interesseorganisationer der påvirker folketingets arbejde men det kan jeg forstå at herre jan e jørgensen ikke har tænkt sig at gøre

skal være sådan at en forsmået ægtemand

personlige aftaler inden egen personlige kalender

stadig væk er så meget åbenhed som muligt

ting i en sms men i realiteternes verden

som altså er er en ganske anden end den

at lade mig registrere i noget som helst register

ikke ligefrem forhindret folk i

de også velkomne til at vide hvornår jeg har været til gynækolog og så videre

ikke ret interessant

altså at store problemer ud af nogle petitesser jeg

synes et eller andet sted ikke at ordføreren svarede på

så præsenteret i to tusind og ti

den aftale v og k har lavet med regeringen

pia adelsteen selv hvornår hun har været til gynækolog det er jo ikke det vi

øvrigt er der jo ikke aktindsigt i folketingsmedlemmers

korrespondance men hvis man fjerner § fire og tyve

noget tilbage så er der jo ikke engang den bestemmelse vi har i offentlighedsloven i dag

materiale i ministerierne holdes uden for aktindsigt så det er jo

har bestilt tal et eller andet sted

så står man i en situation hvor man ikke har den bestemmelse der er i dag og

i givet fald nødt til at lave en ny affatning af §

som politiker har man behov for at kunne drøfte nogle ting

få at se og høre hvad det er man har drøftet

når man drøfter lovgivningsarbejde altså hvis jeg skulle tage fru pia adelsteen på ordet så skulle alt hvad vi foretager os jo videofilmes forhandlinger og så videre og efterfølgende skulle det så når loven var vedtaget

blive lagt op på youtube så hvem som helst kunne gå ind og se hvad der er foregået det

er ikke en virkelighed som jeg ønsker at være politiker i

i dag handler forespørgselsdebatten om aftalen om en ny offentlighedslov tak for det den politiske aftale om en ny offentlighedslov er udtryk for et bredt samarbejde i folketinget

ser vi igen det brede samarbejde i folketinget også på justitsministeriets

politiske samarbejde

det igennem hele den her lange proces hvor arbejdet med offentlighedsloven har stået på har været en rettesnor for os socialdemokrater

hellere gøre det hurtigt

også konstatere at det nu snart er to år siden folketinget sidst behandlede spørgsmålet om og behovet for en ny offentlighedslov behovet for en ny offentlighedslov mener jeg ikke kan anfægtes

var verden en anden dengang var det meste af centraladministrationens ekspertise samlet i ministeriernes

også i centraladministrationen

men som samtidig skal give ministeriet en uundværlig

fem og tyve år hvor de digitale muligheder har gjort kommunikationen både nemmere og hurtigere

ved at man gik forbi et kontor og tog en snak om en idé som måske måske ikke kunne betyde politikudvikling

en mere tidssvarende lov om aktindsigt

om ministerbetjening så det gøres klarere hvornår denne undtagelsesregel kan anvendes

nævnes at som en konsekvens af aftalen vil begrebet ministerbetjening ikke blive anvendt det kommer til at fremgå af lovteksten at dokumenter alene kan undtages fra aktindsigt hvis der er en konkret grund til at antage

vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand

hvor dokumenterne udveksles mellem et ministeriums departement

offentlighedslov vil udbygge borgernes adgang til indsigt i den offentlige forvaltnings virksomhed

den nuværende situation dermed mener jeg at vi har fundet den rette balance

for politikudvikling og samtidig

også fastholder offentlighedens og pressens mulighed for at få aktindsigt jeg er sikker på at det her store servicetjek af offentlighedsloven vil gavne det samarbejdende folkestyre og jeg glæder mig til det lovforberedende

der udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning lovforslaget vil være baseret på lovudkastet i offentlighedskommissionens betænkning fra to tusind og ni

fundet en god og rigtig balance mellem på den ene side princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning og på den anden side de hensyn

noterer sig med tilfredshed at det følger af aftalen at den såkaldte ministerbetjeningsregel skal affattes således at betingelserne for adgangen til at undtage dokumenter fra aktindsigt efter bestemmelsen præciseres dette vil tydeliggøre hensigten om at bestemmelsen skal fortolkes og anvendes restriktivt og det vil bidrage til at bestemmelsen ikke bliver anvendt forkert i praksis og det er på vegne af regeringspartierne venstre

nogle forbedringer i men § fire og tyve var det store diskussionspunkt når nu vi lige har hørt venstres ordfører sige at den aftale

venstre og konservative har lavet i realiteten ikke ændrer noget bare præciserer må jeg så godt spørge hvad er det der har fået socialdemokraterne til at ændre holdning i forhold til §

åbenhed i det hele det er nødvendigt

interne dokumenter som er undtaget fra aktindsigt

også nødvendigt at have fremover så synes

er vigtigt at fremhæve lige præcis i forhold til den såkaldte § fire og tyve

det vil sige at vi siger at der skal være en konkret grund til at antage at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand på det tidspunkt hvor dokumenterne udveksles udveksles mellem et

konkret grund og på det tidspunkt

ord der er utrolig afgørende for

det må vi kunne få oplyst så vil jeg godt spørge om en anden ting

havde vi jo nogle eksempler og nogle spørgsmål vi sendte ud om hvad vi kunne se og hvad vi ikke kunne se

hvis realiteten er at § fire og tyve vedbliver at være som som den er sådan som jeg forstår det og det synes jeg venstres ordfører gav tydeligt udtryk for

den misinformation som som folketinget

så heller ikke kommet frem synes ordføreren at det havde været helt

to tredjedele af mandaterne i folketinget står bag den her politiske aftale som vi i dag har en forespørgselsdebat om

skal formuleres sendes i høring og behandles herinde i folketinget som det nu skal gøres

og vi vil gøre alt hvad vi kan for at sikre at det kommer til at virke efter hensigten det er så utrolig vigtigt at den lovgivning vi laver særlig på det her meget vigtige område kommer til at virke efter hensigten

vi socialdemokrater er så glade for at vi har fået den her præcisering med ind og vi synes at præciseringen er vigtig for at det kommer til at virke sådan

lovforslaget så de helt konkrete ting vil jeg gerne vente

andet spørgsmål får jeg forhåbentlig

nye lov ikke kan anfægtes meget har ændret sig fra nitten fem og firs til i dag

den mistanke at talen er skrevet af justitsministeriet og man kunne næsten fristes til at søge aktindsigt

fem og firs der er sket noget det er siden to tusind og ti det er siden to tusind og ti hvor den nuværende justitsminister sagde at han havde svært ved at forestille sig at offentlighed

den daværende retsordfører for socialdemokraterne fru karen hækkerup nuværende social og integrationsminister strammede den vist endda en tand mere det eneste der har ændret sig siden to tusind og ti er at de to pågældende ordførere nu er blevet ministre og derfor ikke vil besværliggøres i deres arbejde og det medvirker folketingsgrupperne

det er forstemmende og jeg kunne godt tænke mig at høre en politisk begrundelse

begrundelse er det jo faktisk en politisk begrundelse jeg kommer med det er jo sådan at for os socialdemokrater

det er rigtig vigtigt to tredjedele af folketinget står bag aftalen det er også rigtig vigtigt for os at vi har fået den her præcisering

det er jo netop en politisk begrundelse

blive symbollovgivning

negative effekter som gør

før valget hvis det var det der var pointen pointen er

skovsby at man lukker ned for hvilken indsigt offentligheden kan få i hvad der foregår i ministerierne det var socialdemokraterne meget imod da der var en borgerlig regering men man synes åbenbart at det er jubeldejligt når man selv sidder på ministerposterne politisk begrundelse

men det mener jeg virkelig er forkert jeg mener at det er utrolig vigtigt at den lovgivning vi laver

er jo at sige at der skal være en konkret grund til at antage at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand på det tidspunkt hvor dokumenterne udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem ministerier det

vi har fået den lovtekniske opstramning som er utrolig vigtig for os fordi hvis

jo netop opstå det som vi socialdemokrater var bekymrede for dengang da v og k alene fremlagde et lovforslag

politisk forlig som vi står med i dag vi står med en politisk aftale

man som forligspart har den indflydelse på som man almindeligvis har det er der jeg synes at det er vigtigt at sige

kan for at sikre at den her lovgivning kommer til at virke efter hensigten det vil sige at vi skal i gang med lovarbejdet når vi når til februar

kommer der en vejledning som forhåbentlig også hjælper det her rigtig godt på vej så det kommer til at virke

en regel som undtager den politiske rådgivning

at den politiske rådgivning af ministre er noget som vi andre ikke må få aktindsigt i

åbenhed altså ikke lovkvaliteten

en minister spørger en underordnet myndighed om den kan fabrikere nogle tal

og siger at man ikke kan søge aktindsigt i i dag er det jo sådan at når der foregår en politisk rådgivning af en minister i et ministerium

kaldes de interne dokumenter det er sådan

jo en politisk diskussion om man ønsker at der skal være aktindsigt i alt

en balance jeg synes det er vigtigt

hvor der er mulighed for at der kan ske politikudvikling

som måske og måske ikke

forkastet det synes jeg

at omfatte ikke bare et helt ministerium men alle

styrelser altså det er da godt nok noget af et fortroligt rum vi snakker om her det er jo jo mange hundrede mennesker som skal have

at kaste bolde op i luften og lade dem falde ned igen og hvad det nu var der skulle ske

at fru julie skovsby svarer

en minister beder en underliggende myndighed om at komme med nogle tal der kan understøtte

at vi finder løsninger på de mange samfundsudfordringer som der

land gennem

man kan finde løsninger på de samfundsudfordringer som der er

ministerier og interne dokumenter og eksterne dokumenter

som jeg også sagde i min ordførertale sket utrolig meget igennem de sidste fem og tyve år

og sige at et enkelt dokument er det har været afgørende i sagen det synes jeg er vanskeligt

men jeg synes det er vanskeligt rent teoretisk at sige at ét enkelt dokument ud af måske hundredvis

det kan være svært at sige når nu vi laver en lempelse af åbenheden

man kan søge på et tema frem for at man skal have en forhåndsviden om en sag

det kan være vanskeligt at sige

fra 2010 jeg har svært ved at forestille mig at offentlighed skulle kunne forringe lovkvaliteten indholdet i den foreslåede § fire og tyve savner for mig at se enhver begrundelse

man blevet brændende tilhænger man laver nogle præciseringer vi får at vide at det hele skal

tolkes restriktivt det stod der sådan set også i

fra venstre simpelt hen også sagt

glødende fortaler

så er alting godt så pyt med indholdet

det er det man kan forstå på den socialdemokratiske ordfører

claus hjort frederiksen var beskæftigelsesminister

forkert til folketinget om privathospitaler synes man politisk

må man jo stå på mål for de holdninger og for de ting man gør

havne på forsiden af ekstra bladet

det kommer på forsiden af ekstra bladet så må jeg jo også stå på mål

fair når vi har en offentlighedslov

hvor ministre og embedsmænd kan sidde bag lukkede døre

støtteparti for regering i ti år vi lavede finanslovaftaler i ti år vi lavede masser af forhandlinger med den daværende regering i ti år

siden den offentlighedslov vi

nu har vi fået elektroniske kalendere vi har fået mails og jeg ved ikke hvad jeg synes simpelt hen det er utroligt

når man nu har lavet sådan en aftale der

rose vk regeringen

teknisk gennemgang og af problemer og så videre og så videre

det ville jeg da også være glad for hvis jeg var venstre og konservative helt

for et konstruktivt samarbejde med venstre og konservative den

om ting kommer frem i offentligheden

magtmisbrug når der foregår ting der ikke skal foregå så skal det selvfølgelig frem

som vi andre ikke har tid til at granske i

i folketinget og selvfølgelig også i pressen og lysten til at diskutere dette emne er naturligvis igen aktuel efter at et bredt flertal af folketingets partier har indgået en aftale om en ny offentlighedslov vi radikale er glade for at denne aftale leder mod enden på et forløb som startede for ti år siden

bærende princip i den danske forvaltning sådan skal det forblive men der skal være en balance

på den anden side er et fortroligt rum hvor politikere kan tænke nyt sammen

og embedsfolk kan tænke ud af boksen og det kræver at vi ikke har ethundrede procent

og det er vores klare mål at det ikke bliver tilfældet det var også det klare mål man havde da man nedsatte kommissionen for snart mange år siden i kommissoriet skrev man det overordnede sigte skal være at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning har kommissionen så

ja det mener vi

på seks og tyve punkter og det lukker ned på fem

fordi det danske samfund ikke længere er det samme som det var i nitten syv og firs da den nuværende offentlighedslov trådte i kraft

at vi samlet set får mere åbenhed det betyder ikke

ikke i samme omfang kan få aktindsigt omvendt bliver der nu

hvor man fremover kan få aktindsigt

muligheden for tematiseret søgning så man ikke længere behøver det såkaldte subjektive identifikationskrav tidligere skulle man altså have en idé om at der måtte eksistere et givent dokument før man kunne søge om aktindsigt i det nu

blot angive et tema

også kredsen af institutioner og selskaber

hos for eksempel sund bælt kl danske regioner

en række private institutioner som træffer afgørelser på vegne af det offentlige selv om er længe siden at kommissionen kom med sin betænkning

kommissionen vi taler om førende jurister andet var formanden jo daværende ombudsmand hans gammeltoft hansen hvis fornemste opgave er at holde forvaltningen i ørerne desuden er det jo ombudsmanden som tager imod klager over afslag i forbindelse med aktindsigtsbegæringer derudover havde pressen også en lang række repræsentanter ebbe dal fra dagbladenes forening mikkel hertz fra tv to oluf jørgensen fra medie og journalisthøjskolen

fra danske specialmedier peter skov tvermoes fra danmarks radio

journalistforbund sidstnævnte blev sågar udnævnt som æresmedlem af dansk journalistforbund i to tusind og ni på grund af sit arbejde med pressefrihed

ændring i udkastet og det drejer sig om den udskældte paragraf

dansk journalistforbund i den bog som journalisterne har udgivet om offentlighedsloven

debat om lovudkastet i journalistforbundet valgte forbundsledelsen og et flertal i

dog med et ønske om en mere præcis ordlyd det har vi lyttet til

at understrege at indskrænkelserne i mulighederne for aktindsigt jo fortsat ikke gælder

jeg nævne at jeg mangler alternativer kritikerne kritiserer men

skal samtlige dokumenter og politiske drøftelser lægges frem skal journalister have lov til at sidde med ved politiske møder og forhandlinger til de ugentlige ordførermøder som vi regeringsordførere har i ministerierne til partiernes gruppemøder til ministrenes møder i

hvad mediebevågenhed af og til gør ved politikere og den politiske proces så tror jeg simpelt

ville få bedre lovgivning hvis alle led i processen blev

folkestyres arbejdsbetingelser heldigvis lander vi med denne aftale

om forslaget til vedtagelse præsenteret af fru julie

tretten jeg skal her udsætte mødet

opstået et behov

at vi skal have et rum

og det kan jeg jo så forstå er et nyt behov der er opstået jeg kunne godt tænke mig at høre om ordføreren har bare ét

adgangen til aktindsigt i det her såkaldte rum til idéudvikling har betydet at lovkvaliteten er blevet dårligere eller at ministrenes arbejde er blevet

antallet af styrelser er vokset og også fordi det arbejde som styrelserne laver i dag er et andet arbejde

at de har fortrolighed og at de har mulighed for at

ordførerne for partierne

i løbet af en proces som kan være meget skrøbelig

ved i dag at der er steder hvor ministeriet derfor ikke udleverer ting og sager til ordførererne

antallet af styrelser at det er et større embede under en minister der gør at ministeren har brug for at have et større rum af fortrolighed end der eksisterer i dag mener ordføreren ikke at det er i orden at vi andre har aktindsigt i det

producere nogle bestemte tal eller bestemte argumenter der kan understøtte en bestemt

at alle styrelser uanset hvor mange der er

i det de leverer til en minister og

hvorfor må vi andre så ikke se

at der skal være et fortroligt rum omkring ministeren når vedkommende agerer som regeringspolitiker når vedkommende laver lovgivning

bare sige at meget af den politikudvikling der foregår i dag er rykket ud i styrelserne

har vurderet og det er vi meget enige med dem i

ja

samlede billede tror jeg på at vi får større åbenhed

jeg ikke i tvivl om men undrer mig lidt over at man går ind

er fuldstændig enig om antallet så lige er korrekt refereret

huske men det er også ligegyldigt men kan så ikke i stedet for sige at hvis vi har brug for en ny offentlighedslov at hvis vi har brug for at der skal være åbenhed

hvor man har nogle ideer hvor tingene

et lovforslag eller hvad det nu måtte være åbner sådan at journalisterne

at den nuværende lovgivning er blevet udvandet hensigten med den nuværende lovgivning tilbage fra nitten syv og firs

og firs var at ministeren skulle have et fortroligt rum hvor man kunne tænke højt

man kunne drøfte politiske ideer

glade for at den samlede mængde offentlighed om man vil

så vidt jeg husker på stående fod er en konsekvensændring af at

diskussionspunktet og har været det hele tiden siden

blev fremsat er § fire og tyve ministerbetjening ordføreren sagde selv

ligesom ryger ud

at indholdet

sker der ingen ændring af § fire og tyve

set ud fra den aftale regeringen har lavet med venstre og konservative det er også det venstres ordfører siger og det

undrer mig sådan lidt set i lyset af den debat der foregik for bare to år siden det undrer mig

sådan

det bliver rigtigt frem for bare at fjerne et ord og egentlig lade tingene være

været inde og kigge på selve paragraffen

konkrete betydning at når der sidder en fuldmægtig ude i den

det vi nu engang kommer til at beslutte os for engang i februar

frem for at der måske er

valgt at skrive det her begreb ud og det synes vi

man blevet snydt så det vasker sig af socialdemokraterne

et almindeligt klassisk løftebrud over for sine vælgere den tidligere radikale ordfører fru lone dybkjær

det bare lone dybkjær hun sidder ikke længere i folketinget sagde

var langt mere lukket nu end tidligere og

det radikale venstre justitsministeren og alle andre

men sige så meget at vi har drøftet det nøje

nøje i regeringen ordføreren har også drøftet det meget med sig selv og

det er ud fra moden overvejelse og på baggrund af det arbejde som blev lavet fra to

i forhold til hvordan det var man

forvaltede det at være i regering

har fået større glæde over berlusconi end man havde tidligere

det radikale venstre har altid

hvad

er indgået med venstre og konservative synes jeg er en rigtig vigtig aftale det er rigtig vigtigt og det har sf også stilet efter fra start med en bred aftale på et så vigtigt område det netop fordi offentlighedsloven har en rigtig stor betydning for demokratiet det er den der sikrer at borgere og medier kan følge med i

det synes jeg er en stolt dansk tradition som vi skal værne om den offentlighedslov som vi har nu er fra nitten fem og firs og den er ikke tidssvarende og den tager ikke hensyn til samarbejdsstrukturerne i det offentlige de har nemlig ændret sig rigtig meget igennem de seneste syv og tyve år så den nye aftale moderniserer reglerne om offentlighed

vil vi faktisk opleve at der kommer

konkrete forbedringer i retning af mere offentlighed og det synes jeg at vi kan være glade for at vi er nået frem til jeg skal bare nævne nogle få af de forbedringer som

jeg lige vil dvæle ved en af de vigtigste og

forbedringer er at det bliver gjort meget nemmere for journalister og

bruge deres ret til aktindsigt det var faktisk sf som første gang i

om at vi skulle have åbne postlister nu får vi rent faktisk et forsøg med det og det vil gøre det meget lettere for borgere og journalister at nå frem til de dokumenter

er interesserede i fordi de bliver lagt offentligt frem samtidig betyder aftalen også at man ikke længere behøver at have

forhåndskendskab til et dokument man søger om aktindsigt i det bliver faktisk muligt at søge på et tema det er også en væsentlig forbedring

en lang række forbedringer i den nye lov og det giver nok ikke mening at jeg står og remser dem alle sammen op her

er udformet af offentlighedskommissionen som har siddet og vendt og drejet de her problemstillinger i rigtig rigtig mange år og der har været repræsentanter

det er også vigtigt for mig at understrege at udgangspunktet hele tiden har været at vi skal

det er også rigtigt at der er få ændringer

går lidt i den modsatte retning og dem har der været meget fokus på debatten har især drejet sig om det

der bliver kaldt ministerbetjeningsreglen

et fortroligt rum for en minister til at kunne overveje nye politiske tiltag og få rådgivning om hvorvidt det ene eller det andet kunne være en god idé reglen baserede sig på at det skulle foregå internt i et ministerium men netop siden nitten fem og firs er der sket mange ændringer rigtig meget er blevet lagt ud i styrelser og direktorater og nutidens virkelighed er reelt sådan at en minister faktisk

det er faktisk den ændrede måde at organisere sig på

ting som oprindelig var tænkt undtaget fra

for at kunne lave de her politiske sonderinger inden inden man eventuelt laver en ny lovgivning sf har tidligere i debatten om ministerbetjeningsreglen hævdet at den var uklar

de justeringer der er i den politiske aftale og det der er lagt op til gør at den her regel bliver tydeligere

er hovedreglen og at der ikke er noget gummistempel til at undtage hvad som helst fra aktindsigt

at det lige er med venstre og konservative men

beskæftigelsesministeriet vil jeg tro men i hvert fald beskæftigelsesministeriet

styrelser og så videre udeomkring mener ordføreren at det har været et problem med den

man tør tale direkte ud af posen

mulighed for at gøre og det er en tilfældighed i dag

ideer og den rådgivning som man tidligere havde i et lukket fortroligt rum nu er åbne for alle fordi man har valgt en ny måde at organisere sig på så jeg ser stadig væk at der er et behov for at vi for at kunne få en god lovgivningsproces

have en god lovgivningsproces med en ny offentlighedslov så

sådan at vi politikere somme tider har tossede ideer sådan er det jo som politiker man har en holdning til tingene og

kommer og fortæller os at vi er nogle tumper og så laver vi lidt om men nogle gange

heller ikke efter eksperterne vi kommer med vores forslag alligevel fordi det er vores mening sådan er det jo at være politiker kan man ikke stå på mål for det sådan som den nuværende

og få de gode ideer frem jeg er sikker på at fru pia adelsteen heller ikke synes at det ville være sjovt hvis alt blev refereret fra dansk folkepartis gruppemøder

jeg tror det er akkurat det samme hensyn som en minister

de input han skal bruge

vil der stadig væk være indsigt i men det

for sig selv som man ikke nødvendigvis gør brug af

en af de ting som man nu vil gøre anderledes i sf

være ærlig om hvad der var sejre og hvad der var nederlag når man var i forhandlinger også internt i regeringen

§ fire og tyve den om ministerbetjening og det er rent faktisk også sket

med den politiske aftale der kommer så det tror jeg vi kan være glade for

jeg også bare sige at den her aftale jo bringer markante forbedringer på en hel række områder og det er vi i bestemt meget tilfredse med jeg har fået de første henvendelser fra borgere som

høre noget om hvorvidt de kan få aktindsigt i forhold

bliver nu rent faktisk muligt og det er da

en ordfører på den her lov der hed meta fuglsang

præciseringer

er at give mere åbenhed og så rører man ved det helt centrale om ministerbetjening det synes jeg er et paradoks jeg vil gerne gøre meta fulgsangs ord til mine det er et paradoks og det er et paradoks

at det her går i den forkerte retning selv om der har siddet nogle venlige embedsfolk i justitsministeriet og ændret på en sætning det går i den forkerte retning og det er imod det som sf sagde før valget og det sf plejer at stå for

at vi er blevet imødekommet i forhold til ministerbetjeningsreglen den er blevet præciseret det er ikke et gummistempel til

har ændret sig ved styrelsernes organisering siden to tusind

høre på ordføreren og også tidligere ordførere at

er afgørende og det der gør det nødvendigt at undtage ikke ministerbetjening men politisk rådgivning

et eller andet siden to tusind og ti

resten af regeringspartierne

den nuværende justitsminister sagde jo at det savnede enhver begrundelse

tydeliggjort vi ville gerne have den strammet op og det sker jo rent faktisk med det her lovforslag det her vil betyde at når embedsmænd

sidder derude og skal vurdere om der skal gives aktindsigt så vil det stå højt og tydeligt i selve paragraffen

noget der skal fortolkes restriktivt hovedreglen er simpelt hen aktindsigt og man skal altid overveje om der skal gives mere offentlighed altså mere indsigt i dokumenterne vi har fået tydeliggjort den paragraf

at det er mere restriktivt den paragraf vi får lov til at se når der kommer et lovforslag end det der blev fremlagt i to tusind og ti som ordføreren ved

i to tusind og ti en test i udvalgsbehandlingen hvor man sendte nogle forskellige sager igennem systemet så at sige en mail der så sådan her ud med den gældende lov og som med det lovforslag der var lagt frem ville se sådan her ud når man anmodede om aktindsigt

når lovforslaget bliver fremsat igen og den her mail bliver sendt igennem den samme test hvis den stadig væk ser sådan her ud når den kommer ud

hvad en aktindsigt efter ny og gammel lov vil føre til det ville jo kræve at

dokumenter og det er jo aldrig til at vide hvad det er der giver et gennembrud i en sag om det er fordi man bliver hvisket noget i øret på gangen eller

man bliver rådet til at søge aktindsigt et bestemt sted jeg vil jo bare sige at der er mange veje til

en af de ting som vi kommer til at fokusere på som regering og som står i regeringsgrundlaget er spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed vi vil nemlig gerne have at flere offentligt ansatte

sikre og det betyder jo at

vil vi også have offentligt ansatte som rent faktisk kan informere os om det så der er mange dele i

offentlighedslov som vk regeringen fremsatte før folketingsvalget og så er der en enkelt eller to sætninger hvor ordstillingen bliver byttet lidt rundt

har så tilfredsstillet de nuværende regeringspartier der skal ikke så meget til åbenbart

så glade i liberal alliance da vi så regeringsgrundlaget især på side seks og halvfjerds der er et afsnit der handler om god regeringsførelse

regeringen vil derfor forpligte sig til et program for god regeringsførelse

andet fremmes åbenhed og parlamentarisk kontrol og så står der også

til en revideret offentlighedslov der havde vi jo så troet at det var noget der ligesom fulgte af de pæne indledende bemærkninger

bevis for at det er fuldstændig ligegyldigt om man lige ændrer et par sætninger længere oppe i rækkefølgen

indholdet jeg synes faktisk nærmest

i sit program for god regeringsførelse når det nu ikke hænger sammen med

egentlig ville sige

viser det her måske mest hvad magt gør ved mennesker det forandrer dem mennesker forandres når de får magt så har de sværere ved at se problemet i magtudøvelsen

og har nemmere ved at se at det skal være lettere det skal være

skatteyderne dem der har betalt for den magt man så forvalter måtte ønske

virkeligheden at det er trist vi har haft offentlighedslove

i den første åbnede man

laver man så det her mærkelige kompromis hvor man åbner lidt og lukker lidt

er problemet i forhold til ministerbetjeningen hvor

et embedsmandsstyre i det her land vi har været trætte af at

stor forskel på venstre og socialdemokraterne i en årrække det har været ligegyldigt

embedsmændene består ministeren forgår ja det må man sige men politikken i regeringen består lige meget hvem

det er da betænkeligt så siger man uha

for alle de betænkninger der kommer og størrelsen af dem og omfanget af dem

hvor man har al politikudviklingen og der sidder man så

som bliver utrolig imponerede over at sidde med nogle virkelig kloge embedsmænd fra forskellige ministerier

som man gerne vil have fra de forskellige embedsfolks

set udmærket vi kan jo se for eksempel journalistforbunds side at da det bagefter gik op for dem hvad de havde sagt ja til

heller ikke så store tilhængere af det de havde lagt navn til og sådan går det

jo et alternativ

gode og så fjernet det

man stadig haft et bredt flertal i folketinget man havde endda haft otte af folketingets partier bag i stedet for kun syv

er lidt en trist dag men vi håber dog at vi får en indholdsmæssig diskussion

til den ordførertale jeg holdt da vi behandlede et lovforslag om offentlighedsloven

den trettende januar to tusind og elleve det var lovforslag l

noget om at det er længe siden vi har revideret den her lov og at der er sket meget

i den mellemliggende tid nu er vi så oppe på at det er syv og tyve år siden at man har kigget på den her lov og der er jo sket meget i den mellemliggende periode nemlig det at vi blandt andet har en helt ny indretning af den offentlige sektor vi arbejder i dag meget mere med styrelser direktorater

tæt på ministeren men der er en lang række opgaver der bliver lagt ud i styrelser og direktorater og så videre

lige uden for ministerens dør da de lå i ministeriet var der jo ikke noget problem for der er ikke

aktindsigt men man havde ikke taget højde for at et ministerium kunne lægge opgaver ud

lovgivningen således at lovens bogstav svarer til

intentionerne i den eksisterende lov fra for syv og tyve år siden man indretter sig

langt langt større offentligt privat samarbejde

bliver lagt ud til private virksomheder og det er vi

konservative rigtig glade for men det må jo samtidig også være sådan at

med når opgaverne flytter ud

må man stadig væk kunne have den her aktindsigt et af de steder hvor man

op for at der skal være mere aktindsigt og det er vi tilfredse med

også betydet at der er nye kommunikationsformer som den gamle lov ikke tager højde for men som man

med den nye lov bedre kan tage højde for det betyder også at der igen

bedre mulighed for at borgerne kan få aktindsigt

også hele den nyskabelse at man ikke længere behøver præcis at angive

med den her lov henvise til at der har været en sag om det

det vil man gerne vide noget mere om det er absolut mere indsigt i den offentlige forvaltning og det er en god service for borgerne

med lovforslaget som har været fremsat og som kommer i en lidt anden udgave lidt senere til februar

offentlige forvaltning der skal være aktindsigt i hvad der sker i den offentlige forvaltning det er vi fra konservatives side meget optaget af men vi er samtidig også optaget af at det skal være muligt at man i et ministerium

indspark ideer input til

tanker og ideer og lægge det ind til ministeren som en del af politikudviklingen hvis der er aktindsigt i alt det her

lægger bånd på sig selv og siger uha uha hvis det her

stå på forsiden af avisen i morgen så må vi hellere være fuldstændig politisk korrekte vi må nøjes med kun at skrive det

på den måde kommer der ikke nogen udvikling så står vi i stampe og der sker ingenting det samme gør sig gældende

ministerens mulighed for at kommunikere med folketingets medlemmer

sige noget som kun bliver mellem folketingsmedlemmet og ministeren

sætte nogle andre ord på det her for jeg kan ikke overbevise min folketingsgruppe jeg står helt alene i gruppen og jeg bliver nødt til at have nogle flere argumenter

folketingsgruppen nå ok så er vi enige

at der er kaos splittelse og intern strid i den konservative folketingsgruppe og ministeren har måttet hjælpe ordføreren til at overbevise sin folketingsgruppe er det fremmende for processen er det fremmende for lovgivningsarbejdet i

så får vi endnu mere af det som vi i forvejen hader nemlig at medierne

til processerne i stedet for at forholde sig til det politiske indhold og det politiske indhold der er det interessante og det afgørende og derfor ser vi frem til en lovbehandling i det nye

det vil jeg egentlig i

to tusind og ti hvor det konservative folkepartis

hvor man siger at der skal bruges nogle andre ord

når vi får det nye lovforslag at se

for det konservative folkepartis vedkommende havde vi den samme politik før valget under valget og efter valget

set skrevet det meget præcist og det har vi lagt os meget tæt op ad at der så kan blive ændret nogle kommaer undervejs ja

er at der bliver en præcisering af § fire og tyve og at man indskærper at den

fortolkes snævert altså § fire og tyve må ikke være et gummistempel så ministeriet bare i

kan sidde og stemple på alting og sige så kan der ikke være aktindsigt der skal virkelig være en god grund til at der ikke er aktindsigt

undtagelser og de undtagelser skal være veldokumenterede og velunderbyggede ellers kan man ikke lave en undtagelse og sige nej

måtte være et gummistempel det var meget restriktivt at det skulle forstås

vil være mere eller mindre restriktiv end den § fire og tyve der blev fremsat her i salen

under behandlingen af l halvfems og udvalgsbehandlingen

var der jo lange lange drøftelser og det man dér nåede frem til at der skulle være

op på rækkefølgen af hvornår det skete det der kommer til at

at indholdet og meningen med § fire og tyve er den samme men for at alle nu kan være helt sikre og trygge ved at det man mener med § fire og tyve ministerbetjeningsreglen

er at som udgangspunkt er der aktindsigt og så er nogle undtagelser og at undtagelserne skal fortolkes meget snævert

både i forhold til det som betænkningen lægger op til det som lovforslag l halvfems lagde op til

lagde op til og det som det nye lovforslag vil lægge op til

det her med mulighed for politikudvikling i de ti år v k sad i regering var der ikke nogen politikudvikling på det tidspunkt

kan få andre partier til at sige at det er rigtigt

godt høre ordføreren sige

man søger et fortrolighedsrum hvor man kan lave politikudvikling man har politikudviklet i de ti år man selv sad i regering så

i sit departement får nogle informationer

der ikke aktindsigt men hvis han får det fra en styrelse eller et direktorat der har et andet matrikelnummer altså bor i et andet hus et andet sted i byen eller i landet så bliver det med den gældende lovs formulering tolket som om

det er fra én myndighed til en anden myndighed og så er der i princippet aktindsigt det er jo ikke hensigtsmæssigt

ikke hensigtsmæssigt at vi ikke kan indrette den offentlige sektor på en smart måde og lægge ting ud i styrelser direktorater

moderne smart måde at indrette den offentlige sektor på men den oprindelige lovs formuleringer var kun møntet på selve departementet når man så splitter departementet op på flere matrikler

uoverensstemmelse mellem hvad der er lovtekst hvad der er

meningen med det og det har været svært igennem tiderne at håndtere

bedt om at få aktindsigt nu præciserer vi bare at den gamle regel den gamle lov det der var meningen

den såkaldte ministerbetjeningsregel så lad mig derfor understrege at netop også lige nøjagtig det centrale punkt altså spørgsmålet om

i den politiske aftale der er lavet mellem regeringspartierne venstre og konservative

betyder at at ministerbetjeningsreglen

præciseres således at det gøres endnu klarere i hvilke tilfælde den undtagelsesregel som der er tale om rent faktisk kan finde

begrebet ministerbetjening ikke blive anvendt i det kommende lovforslag hensigten

fordi aftaleparterne har lyttet til den debat der har været og det bliver nu

ministerbetjeningsreglen på ingen måde på ingen måde er og skal være en blankocheck for

været sagt meget heroppe fra folketingets talerstol

et æret medlem af dette ting mere eller mindre drog sammenligninger

tidligere premierminister i italien silvio berlusconi og så det der nu ligger

drøftelse i dag

har siddet i spidsen for en kommission

udvider mulighederne for offentlighedens adgang til den offentlige forvaltning og på fem områder indskrænker dem at det skulle være noget man kunne tegne et sådant billede af

del det her er

aftale det er en aftale som giver øget åbenhed det er en aftale som betyder at der sker præciseringer i lyset af den debat der har været det er en aftale der sikrer at den afgørende knast der var i debatten

og at det slås fast at den skal fortolkes

betænkning også har som en helt central

hvor vi som politikere kan arbejde med vores ideer med vores visioner for hvordan samfundet skal udvikle sig det er der behov for

aftale som understreger vigtigheden af at det der er sket er at centraladministrationen har forandret sig at der er en ny struktur

en offentlighedslov som er moderniseret når man ønsker at bevare et fortroligt rum omkring folketingspolitikernes arbejde så må man selvfølgelig tage det med i indretningen af de undtagelser undtagelser der skal være fra hovedreglen om aktindsigt

er det her grundlæggende en god aftale der udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning og jeg synes

meget tilfredsstillende at mere end to tredjedele tredjedele af folketingets medlemmer

den her aftale

af de balancer der selvfølgelig er i det her spørgsmål på den ene side selvfølgelig hensynet til offentligheden og på den anden side hensynet til det at vi selvfølgelig skal have en beslutningsdygtig forvaltning den balance er der

det nye er at man indretter

nyudviklingen i centraladministrationen der synes jeg at balancen er fundet

den aftale som altså mere end to tredjedele

bestemt er god det kommer nok ikke som nogen overraskelse den er god fordi den tager hånd om den debat der var nemlig at der var bekymring

ministerbetjeningsreglen var en blåstempling

der ikke er tale om og derfor

diskuterede § fire og tyve også

§ fire og tyve savner for mig at se enhver begrundelse det sagde justitsministeren tilbage i to tusind og ti jeg vil godt spørge hvad er der sket siden to tusind og ti og frem til at den her aftale blev indgået ud over

at fortryde ved det citat overhovedet der er intet at komme efter det her

en debat som handlede om lige nøjagtig det som den her aftale tager hånd om

den såkaldte ministerbetjeningsregel det var det hele debatten handlede om det ved fru pia adelsteen ganske udmærket godt fordi hun ligesom jeg var en del af den

debat det var det debatten handlede om og det er det der nu er taget højde for med den aftale som

at vi sikrer at det her ikke kan hverken forstås benyttes eller opfattes som en blåstempling af at man kan undlade at give aktindsigt i snart sagt alting

præcisering som nu kommer til at ske og som har været bredt ønsket i den debat som

man bare en præcisering det er det justitsministeren står og siger nu

ikke for mig vil jeg bare sige under ingen omstændigheder

stadig er også selv om der er lavet en aftale et gummistempel

som har fungeret ganske glimrende i mange år og hvor der trods alt er kommet lovforslag ud som både har været gode og dårlige sådan er det

justitsministeriet lukker af

der ligger i den aftale der er sket en

spørgsmålet nemlig § fire og tyve

sagkyndige folk til at sidde

offentligheden og det hensyn som også i dag er i offentlighedsloven

beslutningsdygtighed den balance har man fornyet fordi centraladministrationen har udviklet sig og det er det det her grundlæggende handler om

få aktindsigt i efter

at det der har været hovedformålet med aftalen har været at sikre en præcisering meningen er

med ministerbetjeningsreglen meningen er den samme og den ligger fuldstændig i forlængelse af

nemlig at der er behov for et

omkring ministre og at der er behov for et fortroligt rum omkring

det her handler om og som debatten handlede om debatten handlede om spørgsmålet om § fire og tyve så at sige bare var elastik i metermål

til at udelukke snart sagt alt fra aktindsigt og det bliver nu præciseret med den aftale som altså mere end to tredjedele af

det har vi også i fællesskab nydt godt af

spørgsmål og jeg kan forstå at selv om

man kan få aktindsigt i efter

få aktindsigt i efter vk regeringens

ergo er de radikale og sf blevet snydt

at man bare savnede en præcisering

godt være jeg har lidt forvirring omkring det danske sprog men jeg håber justitsministeren kan opklare hvordan de to ting hænger sammen

synes justitsministeren ikke at det er vigtigt at en sag som skattesagen

synes justitsministeren ikke at det er vigtigt

blive undersøgt for embedsmisbrug

at oplysningerne i det mindste kommer frem så det kan blive undersøgt og eftersom vi i fællesskab har nedsat en kommission må jeg også antage at det trods alt er noget der er værd at undersøge og derfor er det fint at oplysningerne er kommet frem

ændret sig siden to tusind og ti ud over at justitsministeren

der var diskussionen var

at det ikke bliver elastik i metermål

undtage snart sagt alt fra muligheden for aktindsigt derfor har der jo fra flere sider

blåstempling eller elastik i metermål og det er lige nøjagtig det

det bliver understreget begrebet ministerbetjening vil ikke være at finde i det lovforslag

der bliver fremsat det bliver understreget

den kommentar han kom med at der også i dag er et fortroligt rum

ministrene når det handler om interne dokumenter men pointen er jo netop

således at der altså er behov for at

det der er det bærende princip i offentlighedskommissionens betænkning

mere end en tusind to hundrede sider er der kommet ud af det med et lovforslag som den aftale

sket siden to tusind og ti

den nuværende justitsminister sagde at forslaget om

undtage ministerbetjening fra aktindsigt altså den politiske rådgivning

savnede enhver begrundelse

den savnede bare en præcisering

nuværende justitsminister mente

vil undtage ministerbetjening eller politisk rådgivning af ministre for aktindsigt

fortroligt rum er der blevet sagt

flere ordføreres side fra justitsministerens side der

man kan udvikle politik og ideer men

eneste eller åbenhed har generet politikudviklingen

jo altså ikke forringe lovkvaliteten men det kan man åbenbart når man selv sidder på ministertaburetten

man behandlede det første

havde været embedsmisbrug eller magtmisbrug sendte dem ind og

man fik indsigten ville kunne få aktindsigt i det efter lovforslaget

med tykke sorte streger over alting

til ansvar

når vi ser regeringens lovforslag

i den form som de ville få

skal huske

alle forespørgerne set er enige i at der var masser af gode ting i det forslag til offentlighedslov der lå i to tusind og ti der er blevet nævnt for eksempel åbenhed omkring postlister

er nogle flere ting der bliver inddraget

hvorfor man vil bevare

og skal skabes omkring ministre og embedsmænd så er det

embedsmænd er ikke

og til at hjælpe på sagligt grundlag ikke til at være politikere

fortrolighedsrum som ministrene nu engang har behov for hvis de vil kaste bolde op og ikke gribe dem alle sammen

eller også må de gøre det med deres egen folketingsgruppe jeg håber at ministeren på et tidspunkt vil give os en garanti for at det forslag til offentlighedslov der kommer fra regeringen vil sørge for at åbenheden reelt vil blive øget og hvis vi laver testen med de mange skandalesager og sender dem igennem systemet og de ikke holder vand

at det hører til sjældenhederne at jeg er fuldstændig enig med regeringens venner i

faktisk i den her sag

kan det faktisk ikke siges mere præcist hvorfor dette

svække beskæftigelsen og arbejdsudbud bedre kan det faktisk ikke

synes jeg ikke jeg er fuldstændig enig det her er et dårligt forslag der helt klart forringer vilkårene og dermed også mulighederne for de ledige til at vende tilbage til arbejdsmarkedet

forringer det også de lediges rettigheder som lo så glimrende påpeger

som jo udkom her forleden forstår jeg faktisk ikke hvorfor regeringen med lovforslaget her lægger op til at forringe det vi kender som den aktive beskæftigelsespolitik og det vi ved virker

skriver jo jævnfør beskæftigelsesministeriets hjemmeside at hyppig kontakt og samtaler hjælper ledige i beskæftigelse at samtaler bidrager til at nedbringe det generelle ledighedsniveau under en lavkonjunktur vismændene

mener derfor at det bør overvejes at

derfor begriber jeg virkelig ikke hvordan regeringen kan finde på at fremsætte et lovforslag som det vi har til behandling her

ikke lovforslaget vi er enige med lo og vismændene vi er enige i at det vil betyde væsentlige forringelser

vi naturligvis altid parate til at afbureaukratisere beskæftigelsespolitikken men afbureaukratisering må efter vores opfattelse ikke ske på bekostning af de lediges rettigheder og dermed de lediges muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som socialdemokrater og som en del af regeringen er vi stillet over for en stor og vigtig udfordring et arbejdsmarked præget af stor ledighed det seneste årtis beskæftigelsespolitik har været gennemsyret af mistro til systemet imødegået af mere og mere kontrol det vil socialdemokraterne lave om på vi ønsker et beskæftigelsessystem der giver kommunerne større fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge en særskilt indsats

selvfølgelig nødt til at sikre at rammerne for indsatsen er i orden og derfor skal vi blandt andet have fokus på at skabe bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering til de langtidsledige men det er dog i høj grad også vigtigt at tilliden til systemet bliver genoprettet kommunerne spiller en meget afgørende rolle når det handler om at få ledige i arbejde de har dog i de seneste år været hæmmet af unødigt administrativt arbejde som fjerner fokus fra deres egentlige opgave

derfor også vigtigt at vi har et fremadrettet mål om at reglerne på beskæftigelsesområdet

være enklere for kommunerne det skal være nemmere for kommunerne at vægte hensynet til den enkelte borgers behov højere end hensynet til de unødig tunge

derfor er socialdemokraterne glade for at kommunerne i de kommende år får større fleksibilitet og mulighed for at tilpasse sagsbehandlingsforløbet så vi på bedst mulig måde sikrer at de ledige bliver hjulpet godt på vej

allerede i starten af dette år blev der foretaget nogle nødvendige ændringer på området som for eksempel nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud der ligesom dette

suspenderes reglerne om strafrefusion i tilfælde af at dagpenge og kontanthjælpsmodtagere efter lovgivningen ikke har modtaget tilbud

derfor mulighed for at reglerne på området kan tages op til revidering med suspensionen sikrer vi at kommunerne ikke belemres med bøder for et regelsæt som vi i et samarbejde med kommunernes landsforening fremadrettet ønsker at forenkle og forbedre

i højere grad at vægte hensynet til det der egentlig er kommunernes vigtigste opgave i den her forbindelse

der får de ledige i arbejde socialdemokraterne kan derfor støtte

jeg sad og ventede på at den socialdemokratiske ordfører forholdt sig til

los høringssvar nu er det jo sådan at vennerne i lo

er et forslag som forringer de lediges vilkår og når nu

lennart damsbo andersen ikke selv bringer det på bane

af los høringssvar og

så er det afgørende for at vi kan få et beskæftigelsessystem der kommer til at fungere ordentligt

at vi får ændret på reglerne og så kan vi ikke samtidig med det for at sige det rent ud udskrive dummebøder til kommunerne for nogle ting som

her lovforslag går ud på at man suspenderer reglerne for

giver tilbud til tiden til

lever op til de regler der er så skal kommunerne selv afholde alle udgifterne

de aktiveringsregler der er når man så ser på

der er for de ledige at man lader dem i stikken

snakker med ledige udeomkring er selvfølgelig forskel

at gå og passe os selv det er egentlig dejligt men

snakket med mange ledige der siger det er godt nok træls at gå hjemme

bedre at komme ud i en eller anden aktivering men det skal selvfølgelig være de rigtige tilbud

sidder på en stol i fire uger

virksomhedsaktivering eller den slags hvor der er noget indhold

har noget at stå op til i dagligdagen men her er der en stor risiko for at man bliver glemt

nu får de refusionen og så behøver

at have så travlt med at aktivere de ledige det er den risiko der er og det er det

det skal være sådan at man ikke skal

den indsats over for de ledige der kan være med til at

til arbejdsmarkedet nu har vi jo lige behandlet akutpakken hvor der skal

indsats over for de ledige for for at få dem tilbage til arbejdsmarkedet

nu får i alligevel refusionen hvorfor skulle de så

er lidt utilfredse med med de tiltag

under for deres kommunale folk siger

koster jo kommunen nogle penge og det er en måde

hjælpe os med økonomien på det har jeg også forståelse for men i dansk folkeparti kan vi ikke støtte forslaget vi mener det er en forkert vej man skal selvfølgelig se på

aktiveringstilbud man giver de ledige

man havde hånd i hanke med kommunerne hvis ikke i gør det i skal så mister i tilskuddet det er slut nu

når der er gået de her to år hvor mange der

kommunen kan jo reelt lade være med at lave tilbud i to år over for de ledige de behøver

det er noget skidt og det hjælper ikke de ledige det hjælper ikke nogen til at komme ud på arbejdsmarkedet at man lader dem passe sig selv det var bedre at gå den anden vej

at det er de rigtige tilbud og at de bliver givet til tiden

frem til at skulle gøre så som sagt

vi har tillid også til kommunerne radikale venstre mener at det er en god idé at løsne grebet om kommunernes beskæftigelsesindsats jeg er overbevist om at vi bliver glade for den beslutning vi træffer nu når vi går den efter i sømmene på et senere tidspunkt

helt overordnet er det vigtigt at de ledige får samtaler til tiden at de får samtaler rettidigt arbejdsmarkedspolitikken skal virke arbejdsmarkedspolitikken skal sikre at de ledige kommer i job det er helt uanfægtet det er vi slet ikke uenige i

arbejdsmarkedspolitikken og den danske model men det er samtidig også væsentligt at afprøve at teste hvordan det går når kommunerne ikke rigidt skal leve op til den nogle gange lidt for firkantede måde at se beskæftigelsesområdet på det vi skal huske på

at beskæftigelsesområdet er et af de mest lovregulerede områder i dansk politik derfor mener radikale venstre at der er rum for og der er rigeligt rum for

at vores arbejdsmarkedspolitik hen over en længere periode forstås er blevet bureaukratisk og lidt for tung

men væsentlige skridt for at forenkle beskæftigelsespolitikken må jeg minde om at vi tidligere på året behandlede l fem og firs hvor vi valgte at vise kommunerne tillid ved at åbne for digitale løsninger afbureaukratisering handler om mange ting først og fremmest er det vigtigt at vores kommuner kan frigøre

til en mere virksom og effektiv jobindsats det er helt klart det vil jeg så lade de enkelte kommuner selv effektuere og forvalte for det er de bedst til men mindre bureaukrati og mere deregulering handler også om principper for

vilkår vi byder vores kommunale selvstyre

understøtter dette men der er også en anden og meget væsentlig

hvilken side af folketinget vi

sidder i det handler om det som er det nye sort

nemlig den danske samfundsøkonomis kvaler med at løfte produktiviteten og hvordan hænger det så sammen vil nogle tænke det er vigtigt at vores ambition om at forbedre den danske produktivitet ikke kun begrænser sig til

der er i høj grad brug for også at tage fat i den offentlige sektor når vi skal løfte den samlede produktivitet

hvis vi ikke evner at løfte den opgave får vi ikke alene en skævvridning af forholdet mellem den private og den offentlige sektor nej vi bliver simpelt hen fattige alle sammen vel vidende at bundlinjen i den offentlige sektors økonomi og

sektor generelt er langt mere kompleks end i den

under et så mener jeg at

af arbejdsmarkedspolitikken også skal føre til produktivitetsforbedringer gennem afbureaukratisering så man kan sige at l fire og fyrre virker som et lille forslag det kan man godt sige isoleret set men jeg mener at det skal ses i det store billede og i det store billede er l fire og fyrre faktisk et meget vitalt forslag med disse velvalgte ord

lo fremover i diverse spørgsmål der bliver rystet på hovedet

man skal være meget opmærksom på at

kan det have et meget dårligt indhold det jeg mener med det er at på grund af

de her meget firkantede regler som den radikale ordfører

kommunerne ligesom har været underlagt nogle regler som i virkeligheden har et nærmest sovjetkommunistisk præg et præg som

det centrale det betyder bla

som jeg også har nævnt det tidligere fra den her talerstol at der er mange arbejdsløse som får en fuldstændig indholdsløs samtale fordi kommunen mister penge hvis ikke de bliver afholdt til tiden det betyder at tusindvis af arbejdsløse i danmark møder op til en samtale hvor der ikke sker andet end at kommunen sætter et kryds i et skema og så er den samtale slut men så er der sat et kryds i et skema på det rigtige tidspunkt og kommunen kan få sin refusion men hjælper det den arbejdsløse overhovedet ikke det er organiseret spild af tid både for den arbejdsløse og for

det er det man havner i hvis man har meget firkantede regler som venstre

forsvarer til min store store undren så ville det da være meget bedre hvis det var sådan at den tid man brugte på bureaukratiet på at indkalde til unødvendige samtaler

blev anvendt til at finde frem

arbejdsløse eller finde et kursus frem som den pågældende kunne have glæde af med henblik på

stå bedre for at få et job i fremtiden så på den måde synes

klogt at reagere på det

fungere på en bedre måde

hvis resultatet bliver at de arbejdsløses tilbud ikke er gode nok eller at de trækker for længe ud

så må man se på systemet igen og så sige jamen så kan det være

vi skal indrette det på en anden måde

det markerer en god form for åbenhed og og fleksibilitet at man er i stand til at reagere på

som fører til spild af en masse tid og penge og det her rummer faktisk håbet om at den arbejdsløse vil få en bedre hjælp fordi tiden ikke

til tiden er vigtigere end aktivering med indhold og kvalitet

meget klogskab i kommunen gør det

når det kniber med tiden til at få lavet de planer der skal laves inden for fristen

de arbejdsløse ud i det standardprodukt man nu engang har liggende i enhver kommune og så kan de jo bare gå derhen så man man kan få sine

fra staten det gavner hverken de arbejdsløse eller for den sags skyld dem der er fastansatte meget offentlig aktivering er nemlig med til at skubbe fastansatte ud og placere folk i aktivering i stedet for store dele af den offentlige sektor er dybt afhængige af aktivering og man skulle næsten tro at det er derfor vi fastholder en offentlig aktivering i danmark der er nemlig næsten aldrig nogen der får arbejde ud af den slags aktivering

og så kan de ellers hoppe og springe alt det de vil og råbe om rettigheder

i a kasse systemet hvis der var det og hvis det var fru tørnæs og los

jeg gerne bifalde

indvendinger

lave både hurtig og klog aktivering aktivering der gavnede de arbejdsløse og aktivering der blev lavet til tiden det behøver de vel ikke have et bødesystem fra staten for at gøre

bruge sin sunde fornuft til at gøre så vil jeg sige at når fru tørnæs og lo siger at det vil svække beskæftigelsen så har jeg godt nok svært ved at se hvordan pokker det

svække beskæftigelsen jeg skal ikke udtale mig om det andet som også

der borgerlige begreb arbejdsudbuddet har ingen fornuftig mening når man snakker om beskæftigelse det handler om at have flest mulige arbejdsløse stående parat til

arbejde der ikke er der det er totalt meningsløst til sidst vil jeg gerne

at læse lidt højt ikke af et eventyr men af et brev som

netop er skrevet under af ejner k holst og som er bilag i den her sag han slutter brevet med at skrive og fru

tørnæs må gerne lytte efter en af de væsentligste udfordringer i beskæftigelsessystemet i dag er at nogle af de mest benyttede aktiveringstilbud hverken indeholder kvalitet eller positive beskæftigelseseffekter mens nogle af de mindst benyttede tilbud har høj kvalitet og giver gode

at en ny økonomimodel støtter op om en ny og bedre model for anvendelsen af aktiveringstilbuddene altså siger los specialist på området ja det ser ikke så godt ud men på den anden side kan jeg godt se at det

fru ulla tørnæs er enig med ham hele vejen

det lidt mere afdæmpet og lidt mere forståeligt hvad det er der bliver sagt

enhedslisten støtter det her forslag da det giver en fornuftig periode til også at prøve

nå det mål som lo antyder i sit brev

joachim b olsen som desværre ikke

til stede i regeringens aftale med kl om kommunernes økonomi fremgår det at kl og regeringen er enige om at det er kommunernes ansvar at ledige kommer i beskæftigelse dette grundvilkår deler vi ikke i liberal alliance hvor vi mener at det primært beror på den enkelte ledige at finde et arbejde og at statens opgave er at skabe fornuftige vilkår for virksomhederne så der kan skabes arbejdspladser den store vægt der lægges på aktiveringsindsatsen når man mener at det er kommunernes ansvar at finde job til ledige bliver gjort til skamme når vismændene ad flere omgange har dokumenteret at aktiveringsindsatsen ikke gør den store forskel men når man nu har nogle gældende regler må man også leve op til dem ønsker man et grundlæggende opgør med reglerne

vil liberal alliance gerne deltage konstruktivt i en dialog om dette men at suspendere kravet om at nuværende regler overholdes er ikke måden at forbedre beskæftigelsesindsatsen på problemet med det nuværende system er ikke

overholdelse af tidsfrister til kommunerne og at suspendere disse krav får ingen i job derfor kan liberal alliance

desværre ikke har mulighed for at være til stede skal jeg læse følgende op dette lovforslag er en to årig suspension af strafrefusion det er reglerne om hundrede procent kommunal finansiering af udgifter til dagpenge og kontanthjælp hvis tilbuddet om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt som regeringen nu ønsker at suspendere begrundelsen er at det har vist sig tungt at administrere for kommunerne men hvis man ser på hvad hovedformålet med loven var ser

at reglerne om rettidighed og strafrefusion blev indført for at sikre at alle dagpenge og kontanthjælpsmodtagere modtager en aktiv indsats med sigte på at hjælpe dem i job generelt er vi i konservative af den opfattelse at der ikke skal spares på den

beskæftigelsesindsats som dette lovforslag lægger op til ifølge ministeriets beregninger vil man kunne frigøre tyve million kroner i to tusind og tretten vi ønsker ikke at spare de tyve million

og vi mener at en aktiv beskæftigelsesindsats er vigtig ikke for kommunerne og ikke for jobcentrene men for de ledige det er de ledige som har krav på at få de samtaler de har ret til tidligere faldt hammeren i

en strafrefusion hvis de lediges krav til samtaler ikke blev fulgt den vil regeringen nu afskaffe hvad skal man så udlede bliver konsekvensen af det det bliver formentlig ikke sådan at de ledige får flere samtaler og det er ærgerligt for især samtalerne kan gøre en stor forskel for mange ledige derudover

men det må vel også være den eneste grund for regeringen har jo varslet en kontanthjælpsreform til foråret og vi havde gerne set at alle aspekter der vedrører kontanthjælp kom

en samlet pakke til forhandling frem for i disse dryp som ikke har været til forhandling og som vi ikke er blevet præsenteret for tidligere derfor stemmer konservative

ting som indtil nu er blevet overset i debatten

nærmest forbigået den ene er at det her lovforslag jo altså udmønter en aftale

ikke relation til igangværende finanslovforhandlinger det er udmøntning af en

en aftale der er afstedkommet af et ønske

om at der afbureaukratiseres på

vil sige er at der er intet i det her lovforslag der ændrer på indsatsen når man lytter

set også til herre bent bøgsted så sidder man jo tilbage med den fornemmelse at samtalerne i

bliver afskaffet at kommunerne ikke længere skal leve op til loven

kommunerne skal altid leve op til loven og der bliver ikke ændret et komma i hvor mange samtaler der skal gennemføres med den enkelte ledige jeg er ikke i tvivl om at det for en gruppe af ledige er nødvendigt at føre en aktiv beskæftigelsespolitik der er en del der kommer i arbejde af

af de årsager man nu kommer i arbejde

en gruppe af ledige der har behov for en aktiv beskæftigelsespolitik

samtaler og en aktiv indsats

hvad enten det så er virksomhedspraktik eller løntilskud

opkvalificering vejledning uddannelse

men der er intet i forslaget her der lægger op til at der skal være en mindre aktiv indsats end det der er tilfældet lovforslaget indeholder alene en to årig suspension fra de gældende regler der er om kommunal hundrede pcts finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp når tilbud ikke er givet til tiden så det er alene et proceskrav der lettes på

vi vil selvfølgelig fra regeringens side sammen med kl følge hvad det kommer til at have af betydning for området fordi og det kan måske være vigtigt at få ind i debatten rettidigheden faktisk har

derude lige nu det er sådan at der i langt de fleste sager

reglerne og der leves endda op til reglerne inden for det tidsrum som er udstukket lovgivningsmæssigt dengang reglerne her blev indført blev de jo indført med det

for øje at man ønskede at alle modtagere af tilbuddene skulle have deres tilbud på det helt rigtige tidspunkt men vi bliver jo nødt til at være lydhøre

melder ind at reglerne kan være svære at administrere og jeg synes også at vi bliver nødt til

øvrigt et forløb med den enkelte borger nøjagtig som vi skal men der kan være et individuelt hensyn der tilsiger at samtalen ikke skal finde sted om torsdagen

grundlæggende ændringer i vores beskæftigelsesindsats der er alene tale om at suspendere et lovgivningsmæssigt krav i dag om en hundrede pcts

til ændringer af den indsats nej det tror jeg heller ikke der er nogen der har sagt

refusionen hvis de overskrider tiden for hvornår der skal gives et aktivt tilbud

de gældende regler komme til at betale hundrede procent af udgifterne

refusion fra staten uanset hvor lang tid der går inden man giver det aktive

det er det der er problemet og det er derfor

længere tid før de får en aktivering det

et uddannelsestilbud det kan være et andet aktivt

refusion alligevel det er det der egentlig

arbejdsgiverne lever op til loven og ikke overholder fristerne

kommunen ikke overholdt tidsfristen var straffen

øvrigt også jeg sagde at det er en aftale med kl for kommunerne vil gerne være fri for

meget meget tæt og hvis det viser sig at det at der er en midlertidig

åbnet den første ordfører er fru ulla tørnæs

deres evne til at arbejde det kan være på grund af angst depression en dårlig ryg eller måske noget helt fjerde det kan være på grund af en trafikulykke eller en arbejdsulykke at man mister dele af sin arbejdsevne

at de mennesker ikke lades i stikken at de ikke sættes uden for vores fællesskab men at de fortsat får mulighed for at være en del af fællesskabet ligesom de får mulighed for at bidrage til vores fællesskab vi er i venstre naturligvis meget optaget af at sikre ordentlige vilkår for den

gruppe af særlig sårbare borgere der enten midlertidigt eller permanent

for os er det vigtigste mål med en reform af førtidspensions og fleksjobordningen netop at sikre at flest mulige får mulighed for at komme i job og dermed kunne forsørge sig selv vi vil nemlig ikke være med til fortsat at parkere særlig de helt unge på førtidspension og dermed ikke forvente noget af dem resten

ved vi jo i dag at rigtig mange sårbare unge netop har brug for noget at stå op til har brug for at være en del af fællesskabet og derfor er der brug for reformer som den vi behandler her i dag faktisk har venstre gennem flere år arbejdet målrettet for at få lavet en reform af vores førtidspensionssystem og vores fleksjobordning det har vi fordi vi længe har kunnet se at de målsætninger og de intentioner der lå bag den politiske aftale fra to tusind ikke blev

at få overbevist de nuværende regeringspartier om behovet for en reform af føpfleks ligesom tidligere beskæftigelsesminister fru inger støjberg gennemførte et langt forhandlingsforløb med den tidligere forligskreds dog uden at socialdemokraterne og sf var parate til at påtage sig det nødvendige ansvar derfor var glæden særdeles stor hos os da den nuværende regering fremlagde sit udspil til

at udspillet stort set

regeringsparti havde spillet ud med et år tidligere men som altså var blevet afvist under langvarige forhandlinger af netop socialdemokraterne og sf men lad nu det ligge vi er faktisk oprigtig glade for at regeringspartierne er kommet til fornuft og vi er faktisk oprigtig glade for den politiske aftale der danner grundlag for føpfleks reformen og dermed også det lovforslag som vi behandler her i dag vi er glade for det er lykkedes at opnå bred enighed om og tilslutning til en meget omfattende reform der først og fremmest skal sikre at vi får rettet op på det skred som vi har oplevet siden to tusind reformen fra to tusind har jo desværre ikke levet op til det

den politiske intention og ser vi på tallene

flere personer i de to ordninger end forventet det betyder en samlet merudgift på mere end ni milliard kroner i forhold til det der blev aftalt tilbage

disse to tal er tydelige og klare signaler om at en reform er helt nødvendig

meget omfattende reform vi behandler her i dag og jeg kan desværre slet ikke med den sparsomme taletid nå at komme ind på alle de vigtige elementer i reformen men vil blot understrege følgende vigtige elementer som har været helt afgørende for venstre

for unge under fyrre år medmindre det naturligvis er helt åbenbart at den unge ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

unge mennesker desværre bliver parkeret på permanent offentlig forsørgelse

som alternativ til førtidspensionen et helhedsorienteret tværfagligt forløb der forebygger en førtidspension og som sikrer at der er et arbejdsmarkedsfokus det synes vi er rigtig godt

mere fleksibel samtidig med at den gøres midlertidig

fleksjobordningen betyder efter vores opfattelse at incitamentet til at arbejde flere timer øges ganske væsentligt

understrege at det også fortsat vil være muligt for selvstændige

her og jeg kan som sagt ikke nævne dem alle vi er godt tilfredse med at vi i forbindelse med satspuljeaftalen har afsat

pose penge til at iværksætte en hurtig og forhåbentlig smidig implementering af reformen

at netop implementeringen af den her kæmpe reform bliver en kolossal opgave ikke mindst for landets kommuner som sagt er vi godt tilfredse med den politiske aftale om føpfleks reformen vi er glade for indholdet i reformen og ikke mindst er vi glade for

at vi med den politiske aftale rent faktisk også binder hinanden meget hårdt og forpligter hinanden til at genforhandle hele reformen såfremt vi ikke

de politiske mål og intentioner

vi ikke kommer til at gentage det der skete tilbage i

to tusind det synes jeg er et rigtig stærkt signal og

været villig til at indgå en sådan forpligtende aftale omkring implementeringen faktisk er vi gået så vidt at vi har lovet hinanden at lave statusredegørelser

implementeringen af reformen

to tusind og fjorten vi har

til at se på hele refusionsområdet i fællesskab og det vil jeg også meget gerne kvittere

er det jo ikke alt man kan være lige godt

og der er naturligvis også elementer i den her reform som vi er mindre begejstret for

jeg kan trække formandens tålmodighed længere men det er faktisk et stort lovkompleks og egentlig burde vi nok have haft udvidet taletid til det her

og så det som venstre

i 2010 og i forlængelse af det vil jeg spørge hvordan oplever ordføreren

der ligger her er det blevet bedre set med venstres øjne og sikkert værre set med mine end

regeringen i februar to tusind og tolv er der nogle væsentlige forskelle vil jeg sige men ser man på det vi

to tusind og ti og så det vi behandler her så kan man sige at de i hovedtræk ligner hinanden meget meget der har jeg svært ved at se hvad hovedforskellene egentlig er ud over at vi kaldte det udviklingsforløb

er til at få øje på så jeg forstår det sådan at ordføreren konkluderer at det forslag regeringen har

sige væsentlige tidsler som

faktisk at få de tidsler fjernet undervejs i forhandlingen det handlede blandt andet om at man ville tvinge fleksjobbere til at være medlem af en a kasse det var vi ikke tilhængere af der var indarbejdet en

imellem fleksjobberne alt afhængigt af om man netop var medlem af en a kasse eller ej en forskelsbehandling som jeg absolut ikke var enig i men jeg er glad for at regeringen valgte at lytte til blandt andet venstre hvorfor dette element gik ud et andet element som ikke var indeholdt i regeringens oplæg var muligheden for selvstændige

komme i fleksjob heldigvis lyttede regeringen også til blandt andet venstre på det punkt

derfor vil det også fremadrettet være muligt for selvstændige at få et fleksjob det var blot to eksempler jeg fik nævnt her og så kan jeg se at

det er det sidste der sker for venstre her det jeg vil spørge om

for at hjælpe de unge

førtidspension i sidste ende hvordan har ordføreren det så med

forlig på området og en politisk aftale er vi

men forligskredsen har indgået en politisk aftale og der foreligger en forligstekst som er offentligt tilgængelig og det blev den den tredivete

da aftalen blev indgået

fuldstændig korrekt at vi er meget glade for aftalen for vi synes vi har fået nogle rigtig rigtig gode punkter med der var dog et punkt som jeg ikke nåede at nævne i mit i mit første indlæg

lægger op til at regionerne skal have monopol på det som

vi kender som den kliniske funktion der havde jeg gerne set at vi var mere åbne over for at give

dansk socialrådgiverforening og deres holdning til ressourceforløbet og reformen

overordnet er at færre unge mennesker skal parkeres på

varig offentlig forsørgelse så vi lægger ikke op til

jeg lytter mig til at dansk socialrådgiverforening rent faktisk gør

og det er ikke bare dansk socialrådgiverforening også andre foreninger siger

år i fleksjob

efter fem år i fleksjob kan gå ud og tage et

vil være et væsentligt incitament til at man arbejder mere hvis man

muligheden for det for man kan se på sin på sin lønkonto at man arbejder flere timer så jeg

ret overbevist om at det det vil bidrage til at endnu flere bliver endnu mere selvforsørgende og det er en vigtig pointe for os hvad sker der så når den fem årige periode er udløbet forventer jeg at man så kan tage et fuldtidsjob

hvert femte år gøres status så

hvad der er af muligheder og

en mulighed for at komme helt ud af ordningen jamen så synes jeg selvfølgelig man skal det men jeg forventer faktisk ikke at det vil være hovedreglen altså at man kommer helt ud af fleksjobordningen men jeg synes det er en god idé at vi løbende gør status det

ved den ordning vi blev enige om tilbage i år to tusind at den kører permanent

førtidspension og fleksjob som regeringen har indgået sammen med

mennesker der helt eller delvis har mistet

tager livtag med en af de allerstørste beskæftigelsesmæssige og socialpolitiske udfordringer vi har

med at kunne bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet lovforslaget er

skal derfor afholde mig fra at kommentere samtlige

været uforeneligt med folketingets bestemmelser om taletider

det grundlæggende og det gennemgående princip i reformen

på kanten af arbejdsmarkedet skal styrkes

henvist til permanent udstødelse på passiv forsørgelse vi har i dag omkring

og cirka halvfjerdstusind mennesker der er visiteret til et fleksjob

det er store omkostninger for staten lad det være

arbejdsulykke eller handicap står helt uden for arbejdsfællesskabet med reformen investerer vi massivt

ressourceforløb der på en gang skal være helhedsorienterede og individuelt tilpassede

en socialfaglig indsats der går på tværs

i et fleksjob samtidig

det helt nødvendige fokus på rehabiliteringen

fastholdes på arbejdsmarkedet og får mulighed for at kunne forsørge sig selv

det er vigtigt at understrege

at gennemføre den indsats som reformen og lovforslaget lægger op til det gælder i særlig grad for landets kommuner der nu skal løfte den meget store opgave med at

men

socialdemokratiet kan på den baggrund støtte

i tanke om nogen forskelle imellem det forslag

til en reform af førtidspension og fleksjob og så det vi behandler her i dag er ordføreren enig i det hvis ordføreren er enig i det at der ikke er nogen væsentlige forskelle hvad der er så sket siden to tusind og ti hvor ordførerens parti og daværende ordfører nuværende beskæftigelsesminister sagde at venstres forslag var en forklædt spareøvelse og at man derfor tog afstand fra det det andet spørgsmål er

ordføreren som tidligere fagforeningsmand om den lønmodel

fremtidige lønfastsættelse

for en lavere løn eller også får en lavere timeløn

de kolleger man arbejder sammen med er det ikke det vi i andre

hvert fald en tanke om at en væsentlig forskel på de ting der blev diskuteret dengang

får mulighed for at gøre det nu altså at man også kan have et fleksjob på ganske få timer det det er i hvert fald en anderledes tænkning end den der tidligere har været gældende

bare gerne høre ordførerens svar på det her

i virkeligheden er en løndumpingmodel fordi den jo sandsynligvis i langt de fleste tilfælde vil betyde

og har arbejdet som sådan i rigtig rigtig mange år løndannelsen

der er to muligheder enten kan man gå på en fast timeløn som er aftalt på en eller anden facon

ikke så mange der går lige til overenskomstmæssig løn eller også

hvis enten arbejdsgiveren eller arbejdstageren har lyst til

på akkord og det vil sige at man bliver målt nøjagtig på

det arbejde som man yder og bliver betalt efter det når jeg læser det der står i den her model for hvordan

fleksjobbere skal lønnes så synes jeg faktisk det

som helt almindelig tømrersvend i danmark

ville være klar til at se på om

kunne laves et ændringsforslag med en overgangsordning for dem der er på den gamle

har sikkert læst det som dansk handicap forbund har

hvis man får tilkendt et nyt fleksjob

man skifter arbejde i fleksjob

nye lovgivning det synes jeg egentlig er en fair måde at gøre det på

jo nøjagtig hvad det er for nogle vilkår man har at arbejde efter

bent bøgsted har fået to spørgsmål har han undskyld endnu

udmærket

den måde et andet spørgsmål

i fleksjob og jeg tror også

synes at vi skal spørge ministeren om hvordan man skal forholde sig til det

med førtidspension og fleksjob der kommer en ny aftale om hvordan det skal være fremover og det blev da lidt mere specielt efter at venstres ordfører fortalte at det kun er en politisk aftale

aftaleteksten så er det kun en politisk aftale og den

ministeren ændre i det hvis ellers ministeren kan få flertal for ændringer også med andre partier

spændende at se om man skal til at

det er

man skulle se på om man kunne få dem tilbage til arbejdsmarkedet

kan man kun komme i når man kommer derud hvor enten skal have førtidspension eller fleksjob alt

afprøvet før man kan komme et ressourceforløb det er det der fremgår

vi var egentlig rimelig begejstrede for ressourceforløb men at det så skal være på den

er afprøvet og man skal have en periode

man tilkendes en ny periode på fem år i ressourceforløb hvordan skal

vi mener dermed at der skal være en tidligere tilgang til ressourceforløb så der er

arbejde med så man kan få dem videre måske tilbage til det almindelige arbejdsmarked for som det ser ud nu

hele spareforslaget her

ud på at flytte fyrretusind over på kontanthjælp frem for at

på arbejdsmarkedet fleksjob

før man kan få fleksjob i en virksomhed man har

måske gennem mange år giver et kæmpe problem

er jo at virksomheden kender dem gerne vil beholde dem og ved hvad de står for

om at de skal ansætte folk i tolv måneder under sociale klausuler efter overenskomst mange overenskomster har slet ikke de her sociale klausuler det er så

jeg har svært ved at se

ved godt at fleksjobberen måske kan risikere at lægge sig syg eller har problemer hvorfor skulle

kan få raske og rørige folk det kan være studerende det kan være efterlønnere det kan være førtidspensionister der også kan klare det de har

måske også klare det her hvorfor skulle man så oprette et fleksjob og have problemer med det det har jeg svært ved at se jeg har svært ved at se hvor jobbene skulle være derfor er det også oplagt at der skal arbejdes på at skaffe flere

det kan være at man skal ind og kigge på stat og kommune

i skal oprette et antal fleksjob på samme måde som akutjob det ved vi ikke fleksjobbere

skal også selv ud og søge arbejde de kan risikere at miste deres ledighedsydelse hvis ikke de aktivt søger arbejde som fleksjobbere det

fem års regel på fleksjob som jeg spurgte fru ulla tørnæs

forventer at fleksjobbere måske bliver raske efter fem år når alt er afprøvet det bliver meget sværere at

berettiget til fleksjob den har jeg svært ved

som sagt godt se fornuften i

specielle forhold som gør sig gældende som ikke kan sammenlignes med alle andre og så er spørgsmålet om ikke ministeren skulle se på at udsætte ikrafttrædelsestidspunktet så kommunerne kunne blive bedre rustet og komme igennem med at få det hele på plads inden det skal træde i kraft det er allerede den første januar det kunne jo være man skulle rykke det tre eller fire måneder

glad for at ordføreren er landet der hvor enhedslisten var fra start af

men der er et punkt som jeg gerne vil høre ordføreren om altså hvad er sådan set den vigtigste anke mod det her eller sagt på en anden måde hvad mener ordføreren om de forringelser der sker i fleksjobberes løn og ansættelsesvilkår med den her nye model altså selve princippet jeg har ligesom ikke hørt ordføreren fremføre en kritik af det man vil gerne lave en overgangsordning

at fleksjobberne fremover skal ud og fungere som løntrykkere at de ikke kan få den samme timeløn som deres kollegaer i kraft af hele den lønfastsættelses og tilskudsmodel der ligger og at

der var noget fornuft i at se på visse områder

fleksjobber kunne få syvhundredetusind

der vil vi gerne have sat et loft over

at det bliver en helt anden slags

hvorfor skulle arbejdsgiveren betale fuld løn til de timer som fleksjobbere nu lægger i virksomheden hvis fleksjobberen har problemer

og mere og mere forventningen er jo fra regeringens side at

og når først

mindre men det er det ikke men altså jo flere timer

og det var gulerod nok så blev man rask det er sådan det kommer til at virke men

det fordi det var en rigtig sød og flink arbejdsgiver de havde

jeg vil gerne høre ordføreren er ordføreren enig

tilskudsmodellen og lønmodellen

en ganske væsentlig lønnedgang jeg vil gerne høre ordføreren om ordføreren er bekendt med ministeriets eksempel som jo er at en rengøringsassistent

om måneden i kraft af den nye model

problem i den her reform så jeg vil gerne høre ordføreren hvordan ordføreren har det med selve princippet i den lønmodel og tilskudsmodel

jeg har også hørt folk

var at vi havde en løn jeg har haft en jurist jeg har haft

et almindeligt lønnet job og der må jeg så bare erkende

er det alternativ man har det er ikke at komme tilbage

løndannelse og at det giver problemer med at få arbejdsgiverne til at betale den løn som de skal

og for deres hverdagssituation og det er helt oplagt det er helt forståeligt at mange også bekymrer

derfor er det med lige dele beslutsomhed og ydmyghed jeg går på talerstolen i dag for at tale for denne reform

helt overordnet hvad er formålet med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen det er

sikre mennesker med nedsat arbejdsevne en plads på arbejdsmarkedet

at sikre at flere bliver inkluderet i vores arbejdsfællesskaber

en kæmpe udfordring vi står over for det er vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at undgå at de unge ikke ender på

vi ønsker tværtimod at de unge får muligheden ligesom mange andre unge har for at leve det liv de inderst inde brænder efter

vi konstatere at mennesker med en meget lille arbejdsevne desværre har oplevet at de har haft svært ved at bruge ordningen derfor vil vi reformere ordningen så den giver mennesker med en meget lille arbejdsevne mulighed for at komme i beskæftigelse

det antal der så vil ende på førtidspension

som land er vi med reformen gået i spidsen og har taget ansvar ved at justere på ordningen

vi også på økonomien men det som det

hjælpe de udsatte fleksjobbere vi ændrer ordningen sådan at

mest udsatte fleksjobbere får det største tilskud og vi ændrer som

ikke på ordningen for dem som allerede har et fleksjob der er så nogle undtagelser fra

da førtidspensionsreformen og fleksjobreformen i sin tid blev skabt var målet at der skulle ske en reduktion af tilgangen til førtidspension og netop fleksjob men sådan er det desværre ikke gået nok er der siden blevet

visiteret mange personer til fleksjob

ventede fald i antallet af tilkendelser til førtidspension er aldrig kommet

også derfor vi tager den opgave på os at gennemføre reformen det samlede antal personer på de to ordninger er således steget markant

alle de erfaringer vi har set har vist os at det ikke er lykkedes at få flere ind på det ordinære arbejdsmarked med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen ønsker vi at få flere danskere ind på det ordinære arbejdsmarked det bidrager til samfundet og det er vigtigt men mindst lige så vigtigt og måske vigtigst af alt styrker

og forbedrer det tilværelsen for den enkelte borger som vi taler om her det handler også om at værne om velfærdssamfundet så vi også i fremtiden kan inkludere flest muligt i vores fællesskab der er mange

jeg så må sige og jeg har så valgt ikke at gå dem igennem slavisk men det er jo helt

oplagt og det er meget vigtigt for os

ude i kommunerne får oprettet rehabiliteringsteam

skræddersyet tværfaglig

vi både får tænkt psykiatri socialpolitik og sundhedspolitik ind i det her jeg forstår så også udmærket

men jeg må også insistere på at reformen er vital og nødvendig

skal have tid til at virke den kan ikke stå alene

vi stopper ikke med at realisere vores vision om

for det danske arbejdsmarked at realisere ambitionen om det rummelige arbejdsmarked fordi vi gennemfører denne reform

mange flere skal ud på arbejdsmarkedet også selv om de har nedsat arbejdsevne det tror jeg ikke der er nogen der er uenige om hvis det sker under rimelige vilkår men dermed jo også indrømmet går jeg ud fra

alle mulige arbejdsprøvninger og undersøgelser og dit og dat og så skal du i ressourceforløb er ordføreren enig i at den model

at unge mennesker fra de er atten

fyrre år aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet

går i det ene ressourceforløb efter det andet for der er ikke nogen grænse for hvor mange man kan blive

at konsekvensen derfor er at unge mennesker i to og tyve år kan risikere at

at undgå at mange unge kommer på førtidspension

det vi gerne vil er at lave en præventiv indsats så vi undgår

og også får taget hånd om deres psykiske lidelser hvis de måtte

tilkendt en førtidspension eller et fleksjob afhængig af hvor hvor godt du har det

må ordføreren lige fortælle mig hvor det står hvor er forhindringen for at nogle unge

jeg siger ikke alle jeg siger nogle kan risikere

fyrre år og at de som følge deraf skal overleve

på niveau med kontanthjælpen jeg vil bare gerne høre om

at sikre at unge ikke er på livslang offentlig forsørgelse

i en alt for lang periode

at sikre at den tværfaglige og den

hjælper de unge med det samme til at komme

ordføreren sagde at det drejer sig om at få så mange tilbage på almindelige

hvordan hænger det sammen med at

hvordan skal man

vurderes om man skal have et nyt fleksjob hvordan forventer ordføreren at fleksjobbere

har været igennem en stor afprøvning og afklaring før

kommer i fleksjob måske godkendt

men det er da helt klart vores ambition med reformen

flest mulige bliver en del af arbejdsmarkedet

er vi også meget optaget af

om at man tror på at det lykkes os at gøre det

så kan man godt anlægge et mere pessimistisk syn på

tilværelsen men det det skal

hvis man går tilbage og ser på de tal der

da man lavede det her med fleksjob

snakker man om at der skal oprettes flere fleksjobpladser men på færre timer måske

placeret omkring fyrretusind ekstra på kontanthjælp i stedet for

meningen at vi skal have færre på førtidspension men at vi skal have sænket adgangsbarriererne til

lempe på timetallet og det gør så også at flere får mulighed for at få et fleksjob det er jo hele opgaven med det her så

forudsigelser om at det vil føre til at

er det ikke sådan at når man kigger på de tal der er lagt til grund

to tusind og nitten er

seks tusind

lidt vanskeligt at gennemskue hvor mange der egentlig

førtidspension hvor mange der kommer i fleksjob og hvor mange der havner på kontanthjælp

det som ordføreren siger er det det her med at

få timer når arbejdsgiverne skal bære hele udgiften i dag

de ansætter fleksjobberne i men fremover

fleksjob hvis man kan få en en studerende der er rask og rørig

en senior senior der egentlig godt vil have nogle ekstra timer

er nogen problemer med kan man få arbejdsgiveren til at spille med

har lagt sig i selen og siger at at

det som vi har lagt frem i dag som skulle bidrage til pessimismen

om at der ikke bliver skabt nok arbejdspladser vi vil evaluere det løbende og jeg er ret sikker på at at når det hele er fuldt indfaset får vi flere der får mulighed for at få et fleksjob

jo færre timer man kan arbejde som fleksjobber jo lavere

gerne spørge den radikale ordfører om det er ny radikal handicappolitik at

at lave en social omfordeling således

får en relativt større gevinst ved at være i fleksjob hvor det tidligere var

og tankegangen der ligger i det er jo at man som et menneske med handicap skal have et økonomisk incitament til at arbejde flere timer men det er jo bare sådan at når man har et fleksjob

at man rejser sig fra sin kørestol fordi der er nogen der vifter

flere penge så derfor vil

handicappolitik at jo større et handicap man får hvis man har en sygdom der er fremadskridende der bliver værre

men der er ikke den lineære sammenhæng som

jeg mener stadig at hvis man ser på

en større social retfærdighed

at arbejde og derfor er der blandt andet førtidspension til dem der ikke kan og aldrig vil kunne forsørge sig selv

og det gælder også når den nye reform er vedtaget det synes jeg er vigtigt

slå fast men det er en falliterklæring at vi som samfund hidtil har opgivet mange unge

der kan hjælpes videre i livet skal ikke på livsvarig førtidspension med den nye reform forbedrer vi mulighederne for at hjælpe dem til at få et aktivt liv og det er rigtig godt de fleste unge under fyrre år vil i stedet for at

fremover blive tilbudt et såkaldt ressourceforløb som det er blevet nævnt et ressourceforløb der skal hjælpe dem i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet det gælder blandt andet en del af det desværre meget stigende antal unge der får psykiske lidelser og som det er helt oplagt at samfundet ikke har hjulpet tilstrækkelig godt der er simpelt hen undersøgelser som viser at i over firs procent af de tilfælde hvor unge har fået tilkendt førtidspension

var alle behandlingsmuligheder ikke udtømt det er jo en katastrofe

være bekendt at behandle vores medmennesker på den måde alle behandlingsmuligheder var ikke udtømt og så blev de bare sendt på

at de nye ressourceforløb er en helhedsorienteret indsats som matcher den enkeltes behov for hjælp både socialt i sundhedssystemet herunder med hensyn til psykiatrisk

med hensyn til at komme tilbage på arbejdsmarkedet hvis

banke på én dør og få tilbudt ét samlet og koordineret forløb og ikke længere være kastebold mellem forskellige offentlige instanser og speciallæger det betragter jeg som en stor gevinst ved den nye førtidspensions og fleksjobreform og det er et fremskridt som vi i sf glæder os rigtig meget over mens førtidspension er for de borgere der ikke kan forsørge sig selv

skal vi på den anden side sikre et fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked for dem der har nogle ressourcer men bare ikke ressourcer nok til at de kan komme ind på det ordinære arbejdsmarked der er mange syge og personer med handicap der har ressourcer

det vil være til stor glæde for alle både for samfundet

de pågældende selv at de ressourcer bliver brugt og jeg mener at vi

regne med at langt de fleste mennesker

de kan og det er en af årsagerne til at fleksjobordningen er blevet skabt der har så i den hidtidige fleksjobordning været et mindre antal personer

fik en løn på for eksempel femhundredetusind kroner for et halvtidsjob det

være en kontorchef i et ministerium og som ved siden af har fået offentligt tilskud på tohundredetusind tohundrede og tredstusind

til mennesker der ganske vist er syge og derfor har nedsat arbejdsevne men som i forvejen får en løn på

urimeligt den der tjener

kroner om året i løn bør ikke

offentligt tilskud i form af skattekroner oven i sin indtægt

det problem bliver heldigvis også løst med den nye reform der medfører at et tilskud

til en så højtlønnet person bliver afskaffet så er det klart

er mange forskellige aspekter

sådan vil det nu engang være når der er seks partier der skal blive enige i den forbindelse vil jeg fremhæve at regeringen og forligspartierne har aftalt

en løbende evaluering af reformen

om der bliver etableret flere fleksjob fremover det er jo et af de håb

vi har med det der bliver indført her så det vil sige at man vil holde øje med hvor mange der rent faktisk

antallet af arbejdstimer

med i hvordan det går med antallet af arbejdsløse fleksjobbere altså fleksjobbere på ledighedsydelse meningen er jo ikke at det antal skal stige det skal tværtimod falde

om alt det nye kommer til at virke godt

op til vurdering i den løbende evaluering

til højtlønnede fleksjobbere det kan så være et synspunkt ordføreren har men konsekvensen af

ændring er jo den løntilskudsmodel der ligger nu plus

betyder at fleksjobbere kommer til at gå for en lavere timeløn end de kolleger de arbejder sammen med

skal de acceptere at optræde som løntrykkere der får en lavere timeløn

om løntrykkeri altså ved løntrykkeri forstår jeg

en polak arbejder for et udenlandsk firma og og får tres kroner i timen mens

præsterer det samme stykke arbejde som den dansker som efter overenskomsten skulle have

mennesker som desværre på grund af sygdom eller ulykke

den anden måde ikke kan arbejde på

af arbejdsgiveren som svarer til det

været en stor og vigtig pointe at det var kommunen der skulle fastsætte hvad den pågældendes arbejdsevne var sådan at der

ikke skulle være en uværdig diskussion mellem

et princip om ligebehandling

at det offentlige skal give et tilskud til fleksjobbernes løn sådan at de ikke bliver diskrimineret lønmæssigt og arbejdsmæssigt

været dybt uenig i den fleksjobordning vi har i dag og har haft i mange år for den bygger lige nøjagtigt på det ligebehandlingsprincip jeg lige har beskrevet den bygger på ikkediskriminering af mennesker med handicap i øvrigt en konvention vi har tiltrådt

at mennesker med handicap får en lavere løn for det samme arbejde nemlig for det arbejde de udfører i det antal timer man nu bliver enige om

om løntrykkeri det mener jeg ikke der er derimod

det offentlige skal komme med et tilskud som kompenserer for den løn fuldt ud som fleksjobberne ikke selv kan optjene det er er

en ligeværdighedsdiskussion om den vil jeg

bare sige at det er klart at når der skal laves en så stor reform som der er tale om her

skal der også findes forskellige løsninger hvor man bøjer sig mod hinanden

sådan i dag at halvtreds procent

fleksjob egentlig bliver ansat i det samme firma som de arbejdede

fremover

en akut opstået sygdom erhvervssygdom så kan man blive ansat i den samme virksomhed og

der var andre

sygdom der kunne blive i den samme virksomhed uden at de skulle ansættes under sociale klausuler

sclerose nyresygdom diabetes

ansat under sociale klausuler var det ikke rimeligt at se på at udvide den kreds der kunne få lov

i den samme virksomhed

består bare i at det er en paragraf som giver ret til at

ophæve de andre paragraffer i overenskomsten altså lave undtagelser men efter efter aftale

men altså det jeg kan sige om det her med

samlet løsning i det forlig som er

det her er jo at folk der har

en dygtig person skal de ud at en helt ny virksomhed

aktiv indsats når de får tilkendt fleksjob og

derfor kunne det jo være en hjælp for dem der kommer i klemme her sclerose

sit job

det kan der sikkert føres lange diskussioner om blandt meget kyndige mennesker men med hensyn til

spørger om rent indholdsmæssigt så vil jeg sige

og jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det for det er jo sådan at de

lider af en psykisk sygdom eller en kronisk sygdom som gør at de ikke

ydelse som man modtager mens man er på ressourceforløb er jo markant lavere end førtidspensionen som ellers var alternativet for de her unge mennesker

kunne godt tænke mig at spørge sfs ordfører hvorfor

de her unge mennesker som jo har nogle alvorlige problemer at slås med tættere på arbejdsmarkedet at man gør dem fattigere at man reducerer deres indtægt helt ned til kontanthjælpsniveau

vil få bedre muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet jeg ser det som en fordel for den enkelte syge eller den pågældende med et eventuelt handicap at ressourceforløbene bliver etableret for det er jo der vi så kan yde en bedre hjælp end vi har gjort

noget af det der sker med den her reform er jo så at man har skullet skaffe nogle penge

lave de ressourceforløb for

det jeg så godt kunne tænke mig at spørge ordføreren

at som udgangspunkt skal de her ressourceforløb

fem år men er der nogen øvre grænse

af sådan nogle ressourceforløb man kan komme til

altså kan man i princippet gå fra man er atten til man er fyrre på den her særlige nedsatte ydelse hvis det nu viser sig at de her ressourceforløb ikke er tilstrækkeligt

et problem i at man går på en særlig nedsat ydelse beregnet på folk der meget midlertidig får en ydelse

opfattelse efter de forligsdrøftelserne der har været at et typisk forløb vil være måske en

kan der måske nok være enkelte som ville skulle have

et ressourceforløb mere men det normale vil så vidt jeg har hørt beskrivelserne

være et væsentligt mindre antal år år

være meget atypisk hvis det skulle havne der så det store flertal vil have et ressourceforløb som varer et mindre antal år

vil jeg henvise til det som jeg har sagt tidligere nemlig at når der er tre regeringspartier og

oppositionspartier som skal være enige om et forlig så bliver der

hundrede og fem sider i alt syv hundrede og firs sider og så har jeg vist endda glemt ligestillingsnotatet herefter kun en uge til at gennemgå lovforslaget og fire dage til høringssvar og høringsnotat det er helt urimelige vilkår og arbejdsbetingelser for folketinget det er en helt urimelig behandling af alle de organisationer der har brugt mange dage og mange timer på disse høringssvar jeg tror også

de mennesker hvis skæbne vi holder i vores hænder i dag det har heldigvis så ikke afholdt de mange parter og interesseorganisationer fra at indsende høringssvar mere end firs er det blevet til jeg må sige at når man kigger ned over dem

lovforslag i den grad været udsat for kritik fra de mennesker som dem der

lovforslaget påstår at ville hjælpe

har leveret en sønderlemmende kritik af dette lovforslag

det forringer vilkårene for mennesker med handicap og kroniske sygdomme enhedslistens synspunkt er blevet bekræftet

det her lovforslag det er et synspunkt vi har haft

tale om en spareøvelse og intet andet

og tyve plan skal betales af nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund det sker jo ved at stoppe tilgangen til førtidspension og kunstgrebet er at man har opfundet en ændring af fleksjobordningen som siger at hvis der er den mindste lillebitte chance for at du kan udvikle en arbejdsevne på to

fire timer så skal du ikke have førtidspension men så skal du enten i et ressourceforløb langvarige ressourceforløb det ene efter det andet til kontanthjælpsydelse eller også skal du visiteres til et fleksjob som ikke er der det er hovedproblemet i den her ordning og det er derfor at det er fuldstændig berettiget at kalde det en spareøvelse fordi

hvordan er situationen for unge mennesker der skal gå det ene år efter det andet på kontanthjælpssats

de kommer i det jeg vil kalde risikogruppen for at havne i fattigdom

var vi positivt stemt for en del af det nemlig det der handlede om ressourceforløbene men efter en nøje granskning af selve lovteksten og bemærkningerne

ser virkeligheden jo også her helt anderledes ud end man foregiver det bliver jo ganske vanskeligt at få bevilget et ressourceforløb

skal man have modtaget offentlig forsørgelse i lang tid og herefter skal man have deltaget i tilbud eller

de erklærede målsætninger om at vi så hurtigt som muligt skal have fat i folk og hjælpe dem i gang med en

jobrelateret udvikling

oven på en i forvejen alt for lang sagsbehandlingstid for disse grupper andre sparemekanismer er jo en stramning af rådighedsreglerne og sanktioner for personer der deltager i ressourceforløb en lignende stramning for ledige fleksjobbere der i øvrigt skal leve for en mindre ledighedsydelse end de får i dag og sådan kunne vi blive ved alt i alt vil jeg sige at den her reform modvirker den udmærkede målsætning der står i regeringsgrundlaget om at regeringen gerne vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom men resultatet af den her reform

er alle disse forringelser desværre er befolkningen jo ved at vænne sig til dem det værste er måske det menneskesyn der ligger bag den her reform nemlig et menneskesyn der siger at mennesker med handicap

de får en lavere løn dårligere ansættelsesvilkår og mindre i pension for hele

jo mindre løn det er også et menneskesyn der siger at hvis du ikke kan arbejde

er du ikke en del af fællesskabet det er et menneskesyn der appellerer til den indre svinehund

der siger at nu har vi ikke længere råd til lighed nu har vi ikke længere råd til at leve op til de fine principper om ikkediskriminering af mennesker med handicap nu

ikke længere råd til solidaritet det er et opgør med alt det jeg lærte i mit barndomshjem af mine gode socialdemokratiske forældre

er det mig og mine forældres generation men vi lærte altså at til pligterne hører

forslag ikke det lever det ikke op til tværtimod enhedslisten vil kæmpe til sidste blodsdråbe imod det her reformforslag vi vil også medvirke til ethvert ændringsforslag der kan forbedre det i god og mere brugbar retning

vil jeg hilse de mange frustrerede og ulykkelige mennesker der sidder og følger med her og sige

har vi ikke nået at stille i dag vi kan ikke komme til det men de skal nok blive stillet

så vi ikke sender dem af sted begge to men lad det nu ligge jeg er sikker på at herre finn sørensen kan huske

v to og fyrre

der var en aftale om at der skulle findes en ordning så de kunne komme væk

regi det blev så accepteret det blev udskudt til efter forhandlingerne om

dengang nu ligger det

en klinisk funktion i regionerne

problemer med men på sygedagpengeområdet

stillet nye spørgsmål til det og så mangler vi jo lige at få svarene på dem men som det tegner nu

ser alt ud til at medmindre regeringen skynder sig ganske gevaldigt så når den ikke at opfylde det der faktisk blev vedtaget med v to og fyrre

stillede sig tilfreds med det der ligger i

det andet jeg lige vil spørge herre finn sørensen om

at fleksjobbere skal have en fem årig periode jeg har svært ved at forestille mig at herre finn sørensen tror på at

en ekstra løn for de timer de har arbejdet ekstra at de

opbevaret i et ledighedsydelses eller kontanthjælpssystem i for at komme ud

som forgæves leder efter fleksjob og oven i disse syttentusind

at der yderligere hvert år skal komme endnu flere tusinde som skal visiteres til fleksjob

vi har jo spurgt lige fra reformforslaget blev fremlagt i februar

disse job dog komme fra og vi savner

det er derfor jeg siger at den mest sandsynlige konsekvens af det her reformforslag er at mange flere tusinde mennesker fremover

kommer til at leve i årevis på kontanthjælpsniveau det er jo ikke alle ledige fleksjobbere der er berettiget til ledighedsydelse det kræver at man er dagpengeberettiget på det tidspunkt hvor man bliver fleksjobber eller at man så at sige optjener retten til

være den samme som man tilbyder

personer i ressourceforløb nemlig kontanthjælpssatsen dog minus modregningen

lige så meget i løn som raske mennesker

bankdirektører og andre med høje lønninger mere værd end andre mennesker

om hvilket værd

jeg refererede til der sker selvfølgelig

det princip som ligger i den nuværende ordning hvor man jo

sådan at man sikrer at fleksjobberne kan få den samme løn i hvert fald

overenskomstmæssige mindsteløn det er jo princippet i den nuværende tilskudsmodel

alder som er på varig offentlig forsørgelse enten i form af førtidspension

eller ledighedsydelse siden midten af

især blandt indvandrere er andelen uhyggeligt høj fra nitten ni og halvfems til to tusind og ti er andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande som modtager førtidspension steget fra fem

procent specielt blandt de ældre indvandrere og deres efterkommere er disse tal skræmmende hver tredje indvandrer eller efterkommer med ikkevestlig baggrund er på førtidspension mod elleve procent blandt etniske danskere samlet set er hele ti procent af arbejdsstyrken på varig offentlig forsørgelse enten i førtidspension fleksjob eller ledighedsydelse det er en katastrofe og det er et paradoks igennem de sidste halvtreds år er arbejdstiden nemlig faldet arbejdet er generelt blevet mindre fysisk hårdt produktiviteten er steget og reallønnen er steget det er altså på alle områder blevet lettere at kunne forsørge sig selv og alligevel er et større og større antal blevet parkeret uden for arbejdsmarkedet med alle de sociale og økonomiske konsekvenser

den enkelte og for samfundet som helhed en særligt skræmmende tendens er den stigning

i tilkendelser af førtidspension til de helt unge mennesker med midlertidige diagnoser som for eksempel depression angst eller stress i nitten ni og halvfems var det tredive procent af tilkendelserne som blev givet på baggrund af

diagnose i dag er det hver anden stressrelaterede lidelser og periodiske depressioner er således de enkeltdiagnoser som oftest udløser en førtidspension altså midlertidige diagnoser gør at man kommer på varig offentlig forsørgelse det er særlig unge mennesker som får tilkendt en førtidspension på baggrund af

diagnose og firs procent

diagnose det er en social

helt misforstået omsorg fra systemets side fleksjobordningen blev indført for at mindske tilgangen til førtidspension og reducere antallet af offentligt forsørgede det er imidlertid ikke sket i nitten ni og halvfems fik knap femtentusind tilkendt førtidspension eller fleksjob det tal er nu steget til godt toogtyvetusind personer fleksjobordningen er særdeles attraktiv

i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og produktivitet den gennemsnitlige månedsløn for personer i fleksjob er syvogtyvetusind kroner de fem procent bedst lønnede fleksjobbere har i gennemsnit en årsindkomst

nogle får altså tilskud selv om de kan tjene en indkomst svarende til den gennemsnitlige indkomst for en skolelærer eller en murer det er jo fuldstændig absurd knap tyve procent af fleksjobberne tjener mere per måned i

i deres tidligere ordinære arbejde godt tres procent tjener det samme per måned stort set alle i fleksjob tjener altså mere per time i fleksjob end i et ordinært job det skyldes at lønnen per måned for fire ud af fem er den samme

er markant lavere behovet for en reform er altså stort hvilket understreges af at ordningen har tiltrukket halvtredstusind flere personer og

i forhold til hvad man budgetterede med da man sidst lavede en reform

området løser den her reform så alle problemer nej det gør den ikke men det er et lille skridt i den rigtige retning

på at vi i liberal alliance gerne

europæiske lande som vi normalt sammenligner os med som for eksempel holland og sverige jeg synes også det hører med til historien at

fire og halvtreds milliard kroner om året tre procent af vores bnp der brugt på det her den reform vi taler om er altså

reducere omkostningerne med en

vil betyde at seks tusind to hundrede vil være kommet i ordinær beskæftigelse i stedet for at

ses i forhold til at der er trehundredetusind der på varig offentlig forsørgelse når vi alligevel er med i den her aftale skyldes det at aftaleparterne denne gang har forpligtet sig på at budgetterne

sådan burde alle de aftaler der laves herinde egentlig være skruet sammen der er flere af tingene

øvrige arbejdsvilkår er overenskomsten på det sammenlignelige område vi frygter at det vil medføre at der ikke vil blive oprettet fleksjob på virksomheder som ikke er dækket af en overenskomst og i øvrigt er det et brud med princippet om at overenskomster er noget man må forhandle sig til

stærkt nedsat arbejdsevne for at få tilkendt et fleksjob

tilkendt et fleksjob på

er også de her grupper hvis sygdom udvikler sig over tid sklerose bliver man mere mere og mere syg

meget forskellig karakter nogle har diagnoser som bliver værre men mange har diagnoser som

ydelser om hvordan deres helbred udvikler sig siger en meget stor del af dem at deres helbred faktisk bliver bedre og derfor er det også rimeligt at forvente at en del af vil være i stand til at arbejde

er det så lægevidenskaben der tager helt fejl og giver dem en forkert diagnose når

vil det sige at herre joachim b olsen siger at bare de kommer ud at arbejde så bliver deres helbred bedre så bliver de raske

ordføreren rigtigt er det rigtigt forstået at ordføreren synes det her er et skridt i den rigtige retning nemlig i retning af ordførerens liberalistiske vision for et samfund hvor det er de stærkeste der tjener mest

når den er fuldt indfaset vil man spare en

ambitiøs jeg mener at det ligger i aftalen at når den er fuldt indfaset vil den medføre at seks tusind to hundrede er kommet i ordinær beskæftigelse det skal ses i forhold til at der er trehundredetusind på overførselsindkomst det er et lille skridt og

er et socialt ansvarligt skridt

som jeg også sagde ligger det i aftalen at den her gang skal økonomien og forudsætningerne

godt se os selv i den her aftale

jo større handicap man har

måske ikke foldet stærkt nok ud der kunne

jo større handicap man har men

princippet er ordføreren vel enig

i et fleksjob er ganske

ganske store lønninger det er altså lønninger der gør

har en løn svarende til hvad andre mennesker

jeg vil tro uden at vide det præcis men jeg kan næsten garantere det at

aftalen som den ligger nu og sammenligner med tilsvarende

sammenlignelige aftaler i andre vestlige lande som sverige norge holland og tyskland så vil det her også efter reformen være en af de mest attraktive ordninger i hele den vestlige verden så hele det der scenarie om at det her

kan jeg bestemt ikke genkende i

uden mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet det var konservatives ønske da vi satte os til forhandlingsbordet om førtidspensions og fleksjobreformen for ingen er tjent med at blive efterladt på passiv forsørgelse uden for fællesskabet vi skylder blandt andet de unge der har det svært en chance for at få balance i tilværelsen så de kan komme videre i livet og bidrage med det de kan den mulighed får de nu så de kan komme helt eller delvis

mange år har ønsket en reform af førtidspensionen og at vi har erkendt at vi har sendt for mange især unge på passiv forsørgelse for tidligt samfundets svar til en ung

med svær depression var ikke et løfte om at hjælpe støtte og bakke hende op nej samfundets svar var i mange år at sige direkte vi har ikke brug for dig du behøver ikke bidrage til dette samfund vi overlader dig til dig selv

solidarisk og det er ej heller medmenneskeligt det er misforstået godhed og det er godt at vi nu får gjort op med dette

med begrænset arbejdsevne er nu blevet erstattet med en individuel og håndholdt indsats der bliver nu etableret ressourceforløb

for de svageste mennesker i samfundet der har brug for en særlig indsats for ikke at havne på førtidspension ressourceforløbene skal fokusere på hvordan hver enkelt bedst kan udnytte sit potentiale med udgangspunkt i de ressourcer hver enkelt har ressourceforløb er således ikke endestationen før en førtidspensionering tværtimod forudsættes der at en række af de mennesker som kommer i ressourceforløb rent faktisk kommer til at klare sig så godt at de med særlig støtte og hjælp igen kan få fodfæste på enten arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet og det skal ske ved at der bliver skræddersyet et længerevarende forløb der går på tværs af beskæftigelses uddannelses social og sundhedsområderne den enkelte får én koordinerende sagsbehandler i kommunen der har ansvaret for at koordinere indsatsen vi er tilfredse med den tværgående koordination men vi er kede af at reformen har skabt et nyt monopol idet den kliniske funktion som jo er den sundhedsfaglige udredning fremover skal forestås af regionerne selv om der er glimrende eksempler på

odense klarer at løfte opgaven selv på en rigtig god måde vi er kede af et monopol fordi et monopol typisk og traditionelt fører til en højere prisdannelse når konkurrencen udebliver og det betyder at borgerne i sidste ende taber på det her og får et dårligere forløb

en fleksjobreform mange nuværende fleksjobbere føler sig ramt af reformen det skal siges og selv om vi hverken stavnsbinder eller nedsætter lønnen for dem som i dag er i fleksjob så er holdningerne til det her delte

konservative at forhindre regeringen

vi er også glade for at de absolut svageste nu kan få et fleksjob tidligere var ikke nogen tilskyndelse for virksomhederne til at ansætte fleksjobbere under tolv en halv time grundet tilskudsreglerne det er der heldigvis nu samtidig er det lykkedes at fastholde selvstændiges mulighed for at gå på fleksjob samt at forhindre at a kasse medlemskab gav særlige fordele

for ligesom lønmodtagere kan gå hen og blive syge

få fleksjob sygdom og ulykke skelner ikke mellem om man er lønmodtager

man er selvstændigt erhvervsdrivende også regeringens forslag om at differentiere ydelsesniveauet alt efter om man er medlem af en a kasse eller ej har regeringen måttet droppe

en helt anden diskussion når vi skal ind og forsikre os mod sygdom så vi medvirker ikke til at regeringen vil sikre

fagbevægelsens overlevelse på bekostning af samfundets svageste derfor er vi glade for at tvungent a kasse medlemskab

fleksjobordning som nu er blevet lavet om forringet med en

kr hvordan kan det så passe med fru mai henriksens snak om at

sikre rigtig mange fleksjob i den gamle fleksjobordning endda til stor glæde for de folk der er kommet ud på de ordninger de blev ikke

man bliver hjulpet tilbage igen i dag har vi jo nogle som står til enten at blive førtidspensioneret eller få et fleksjob og hvor sagsbehandlerne godt kan se

er den her person klar til et fleksjob eller til en førtidspension det er i min verden at give op og det er i min verden udtryk for et menneskesyn som ikke tager hånd om det enkelte menneske som ikke forstår at hjælpe det enkelte menneske der har brug for hjælp nu videre nu så de ressourceforløb som er en del af den her reform skal netop være med til at bygge den trappe som skal gøre det enkelte menneske så stærkt at man kan vende tilbage gerne til arbejdsmarkedet men også i uddannelsessystemet men allervigtigst vende tilbage til det som den enkelte har brug for om det så er at bygge flere kompetencer på eller det er

der kender virkeligheden ved godt at langt de færreste kan udvikles til at få det bedre når først man er der hvor

at man skal overveje fleksjob eller førtidspension så er det virkelig alvorligt virkelig alvorligt med ens helbred derfor kan jeg slet ikke forstå ideen om at optrænes til at få en større arbejdsevne min erfaring er entydigt den modsatte i hvert fald hvad angår den gruppe af danskere

gør mange gange det at man simpelt hen piner mennesker ved at sige nu skal du igennem ressourceforløb nu skal du overveje om fleksjob er i orden nu skal du prøve det ene og det andet og

helbredet er så dårligt at der kun er én ting at gøre og det er at give folk ro og en pension og en sikkerhed hvorfor i alverden skal de her mennesker pines og ødelægges og ydmyges på den her måde

om og når man vil give ro som herre christian juhl siger

gør man når man giver ro så vælger man jo netop at sige vi har ikke brug for dig i vores samfund du behøver ikke bidrage du behøver ikke at være en del du behøver ikke være en del af arbejdsfællesskabet og komme ud og møde kolleger hver eneste dag og gå glad på arbejde som dog immer væk for rigtig mange er en vigtig del af identiteten hvis vi eksempelvis tager den kvinde som jeg nævnte her tre og tyve år stærkt depressiv

for et menneskesyn som på ingen måde er solidarisk som på ingen måde er medmenneskeligt det er opgivelse og det medvirker det konservative folkeparti aldrig

også meget aktiv

vedtagelse v to og fyrre hvordan har har fru mai henriksen

dem der falder ud af sygedagpengesystemet

var det store kritikpunkt vedrørende lægekonsulenter kan kommunerne få lov at beholde lægekonsulenterne har regeringen levet op

at man skulle finde en løsning for lægekonsulenterne eller stiller

og at kommunerne stadig væk kan bruge lægekonsulenter

som herre bent bøgsted selv siger

man får en række kompetencer ind i de her ressourceforløb jeg synes faktisk det er meget afgørende at

man er tre og tyve år ung kvinde og depressiv de tilbud

og den koordinerede indsats der skal til er jo meget meget forskellige

vi alle sammen er klar over at der er en udfordring med lægekonsulenterne nu er det bare sådan at den reform

men det betyder jo ikke at vi ikke også vil være vakse og det kan vi jo være sammen med dansk folkeparti som jeg ved har meget stærke holdninger til lægekonsulenterne og heldigvis for det

anvendelse af lægekonsulenter

folketinget vurderede på den baggrund det ville være hensigtsmæssigt at afvente resultatet af disse forhandlinger det er så fleksforhandlingerne før der tages konkrete initiativer

fastsættelse af regler om anvendelse af lægekonsulenter såfremt der ikke tages initiativer i forhold til lægekonsulenter i forbindelse med forhandlingerne om en reform af

og fleksjob pålægger folketinget regeringen at forpligte sig til efterfølgende at fastsætte regler for lægekonsulenternes virke i indeværende år

møntet på kommunernes brug af lægekonsulenter også i forbindelse med sygedagpenge og ikke bare førtidspension og fleksjob

mai henriksen at regeringen har levet op

vedtagelse stiller konservative sig tilfredse med det her og siger

med hinanden at gøre

til vedtagelse v to og fyrre om anvendelse af lægekonsulenter der er bundet direkte op på forhandlingerne om førtidspension

op til mig at give regeringen karakter

det ene eller andet løfte vi har i hvert fald tidligere set at det har været et problem at leve op til de løfter man har givet men hvis herre bent bøgsted er så optaget af det her

til de her lægekonsulenter hvordan passer hele det setup der er lavet i

jeg om at den samtale vil beskæftigelsesministeren også gerne deltage i

følelsesladet debat som jeg synes den er med god grund

en reform af førtidspensionen og fleksjobområdet er jo inde

vurderes på hvordan vi passer på behandler men også skaber grundlag for en menneskelig udvikling hos dem

står svagest i vores samfund lad mig bare i forhold til det starte med at sige at

advare mod at man skærer alle førtidspensionister alle fleksjobbere og alle

placerer hele denne meget meget stor gruppe af mennesker i en position hvor de betragtes som værende særlig udsatte eller sårbare

nogle af dem er meget sårbare vi har kronisk alvorligt syge vi har mennesker med store funktionsnedsættelser vi har borgere med komplekse problemer der i øvrigt ofte går på tværs af deres sundhedstilstand og med sociale problemer og andre udfordringer men der er altså også i den her meget store gruppe af borgere mennesker der har et problem i forhold til en funktionsnedsættelse eller en aktuel sygdomsproblemstilling

og med masser af mod på at få et arbejde

når vi taler om det sociale sikkerhedsnet er udfordringen jo altid især når man er tilhænger af at det skal være stærkt at det aldrig bliver så finmasket at det kommer til at spænde ben for folk og jeg skal ikke lægge skjul på at

hvad det vil sige at være socialdemokrat og hvad vil

eller at kere sig om andre når man

et helt ungt menneske

kommer til at kunne bidrage til resten af samfundet og jeg er så

kan man sige gammeldags socialdemokratisk i min måde at se tingene på at det at have et arbejde tillægger jeg værdi

ikke kun ud fra socialdemokratiske principper det gør jeg også ud fra konkrete erfaringer mit møde med mennesker det at have noget at stå op til om morgenen det

gå på arbejde det at have kolleger det at kunne gøre nytte har en værdi for rigtig rigtig mange

har man ikke samme værdi som andre mennesker

blive omfattet af en situation eller nogle vilkår der gør at vi ikke kan gå på arbejde det siger sig selv men det betyder at der er rigtig rigtig mange mennesker der selv om de måtte have store funktionsnedsættelser eller

sygdomsforløb har en utrolig stor lyst til og en trang til at kunne gå på arbejde jeg har selv mødt mennesker der har fået at vide i kontanthjælpssystemet eller i sygedagpengesystemet eller sågar i førtidspensionssystemet

hvis de så kommer på en arbejdsplads hvor rammerne er til stede hvor troen på dem er etableret og hvor der er kolleger der har en rummelighed og en vilje til at byde dem indenfor så kan mennesker blomstre op og pludselig se sig selv udføre et arbejde som de ikke havde troet på de kom til at

det er i mine øjne den moderne solidaritet det er ikke at

og jeg synes det er et problem at vi når vi kigger på

fleksjobområdet og i særdeleshed på førtidspensionsområdet

er stadig flere borgere der kommer langt væk fra det ordinære arbejdsmarked og når vi kigger på hvor tilvæksten sker lige nu

unge mennesker det er unge mennesker der står i starten af deres liv og som måske nok her og nu oplever alvorlige udfordringer

et af de største elementer men det skal da aldrig få lov til at bestemme hvordan resten af

liv kommer til at være så vil nogle sige jamen det er jo ikke sådan mette at når man først har

grundvilkår for resten af livet nej ikke de jure men sådan er det jo blevet de facto for rigtig rigtig mange mennesker betyder det at når de først har fået en førtidspension stopper nogle steder i hvert fald den aktive indsats der sker ikke nogen kontinuerlig opfølgning der er ikke nogen krav der er ikke nogen forventninger vi risikerer at slukke håbet i menneskers øjne og i menneskers liv det kan vi ikke være bekendt

der er mit socialdemokratiske afsæt for det her at reformen samtidig giver et positivt bidrag til samfundsøkonomien ser jeg ingenlunde som et problem vil jeg gerne sige

også gode det er heller ikke sådan at fordi noget er billigt er det

af den førte politik der bestemmer om vores social og beskæftigelsespolitik er god eller ej

bruge mere end halvtreds milliard kroner om året

milliard kroner det kan være

er at vi i stedet for at afprøve arbejdsevne

udvikle arbejdsevne hos mennesker i mine øjne er

en alt for kortsigtet forståelse af hvad det er mennesker kan og ikke kan der lægges for meget vægt på hvordan livet arter sig her og nu

for det enkelte menneske i stedet for at se på hvad der er af livsperspektiv det er derfor som det også er sagt fra talerstolen at vi nu gør op med at så mange unge mennesker førtidspensioneres de skal i stedet i gang med et ressourceforløb hvor fokus er på det hele menneske

måske er allervigtigst i reformen her og som i øvrigt adskiller den her reform fra de reformforslag der har været

af den tidligere regering er hele tanken om at

for rigtig mange af de borgere der er i den her målgruppe

har sjældent kun et problem en psykisk sårbarhed kan være kombineret med et misbrug det kan være kombineret med svære opvækstbetingelser i barndommen

være kombineret med sociale problemer det kan være kombineret med dårlig uddannelsesbaggrund det kan være kombineret med løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet

er det største problem i vores velfærdssamfund i dag

i jobcentret har medarbejderen kun én opgave nemlig at få folk i arbejde uddannelsesvejlederen skal få den unge i uddannelse den person der sidder på socialområdet skal forsøge at løse sociale problemer og psykiateren psykologen social og sundhedsassistenten lægen eller sygeplejersken er optaget af de sundhedsfaglige forhold men hvis man

har behov for at alle de mennesker kigger på en

reelt bliver sat før systemet

borgeren der skal løbe spidsrod mellem først den ene forvaltning så den anden så den tredje

det er borgeren der har fem otte ti forskellige sagsbehandlere så er det nu borgeren der får lov til at være

at vi begynder at se mennesker som hele mennesker igen at alle påtager sig et fagligt ansvar for at sikre personen en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet ressourceforløbene bliver når de kommer til at fungere en styrke

for den samlede social og beskæftigelsespolitik

vi skal lægge kimen til en udvikling af arbejdsevnen i stedet for blot at bruge kræfterne på

der står skrevet i en lovgivning tænkt i en politikers hoved og formuleret som en del af en politisk forhandling og så til den faktiske virkelighed i den enkelte kommune det kommer til at kræve blod sved og tårer når faggrupper der ikke er vant til at arbejde sammen skal gøre det i fremtiden når forvaltningsmure skal brydes ned når sundhedsvæsenet pludselig skal til at tage ansvar for om mennesker kommer i arbejde og når virksomheder pludselig skal til at tage ansvar for at psykisk sårbare også kan være gode kolleger

at vi per første januar to tusind og tretten er fuldt kørende med den her reform i alle landets kommuner vi bliver nødt til at have forståelse for at det her tager tid at indfase at det tager tid at forankre at det tager tid at udvikle i de otte og halvfems respektive kommuner der

og beder kommunerne om at reagere meget hurtigt omvendt må jeg også sige at jeg tror ikke at en længere indfasningsperiode er det der gør forskellen

det afgørende er at vi også fra christiansborg

at vi forhåbentlig i fremtiden er i stand til at give en helt anden besked til nogle af vores mest sårbare mennesker end den vi giver dem i dag nemlig at vi regner med dem håber på dem tror på

men også er villige til at investere de nødvendige ressourcer der skal investeres for at de får et bedre liv end i

været diskuteret i dag man kan jo altid diskutere hvad der er ret og rimeligt

man må jo konstatere at også med den her reform vil der være et højt indtægtsniveau som fleksjobber

det er vigtigt at vi bevarer fleksjobordningen det er den der har sikret at der er rigtig mange mennesker der trods en funktionsnedsættelse eller en sygdom har kunnet bevare deres

komme ind på arbejdsmarkedet jeg synes det giver god mening når man er i et fleksjob at vi især når det er et ungt menneske vurderer løbende om arbejdsevnen har udviklet sig så meget at vedkommende vil kunne gå ud på det ordinære arbejdsmarked vi ved selvfølgelig godt at fleksjobbere er lige så forskellige som alle andre mennesker der er nogle fleksjobbere hvis sygdom eller funktionsnedsættelse

arbejdstimer lavere arbejdsevne

vil kunne udvikle sig i den anden retning hvor sygdommen pludselig mindskes hvor behandlingsmetoderne bliver bedre hvor livet udvikler sig anderledes

de forskellige grupper af mennesker der er

der i fremtiden arbejder i et fem og tyve timers

inklusive pension vil have en månedsløn på knap otteogtyvetusind kroner om måneden det synes jeg sådan set er en meget god månedsløn især når man tænker på at der er masser af mennesker i danmark der arbejder syv og tredive timer om ugen og får mindre i løn end det det her eksempel er blot for at sige at

man ikke i fremtiden vil være sikret en ordentlig indtægt som fleksjobber

ingenlunde er rigtigt så samlet set betyder den her reform at vi bevarer ordninger som

har afgørende betydning nemlig fleksjobordningen og førtidspensionssystemet men vi moderniserer dem jeg mener også vi lægger det klare politiske snit ind i det at vi ved at mennesker kan udvikle sig at

at sygdomsforløb kan ændre karakter måske på grund af ny behandling eller andre elementer og derfor er det vigtigt at mennesker ikke fastfryses i den situation de måtte stå i på et givet tidspunkt af deres liv men at de får muligheden for at udvikle sig og det er den her reform garanten

synes at det er helt fair at samme buschauffør der i dag med en ugentlig arbejdstid på femten timer kan tjene

ved at skifte til et nyt fleksjob som buschauffør i et andet busselskab og

den lønfastsættelsesmodel der siden er kommet til er

siger mig at denne buschauffør kan komme meget længere ned

blive ved med at være i det fleksjob reglerne gælder fremadrettet for nye fleksjob og ved skift af fleksjob men hvis

at en buschauffør der arbejder femten timer om ugen kan oppebære en månedlig indtægt inklusive pension på mere end femogtyvetusind kr så er svaret ja og det er det ikke mindst set i lyset af at vi har mange borgere i det her land der arbejder fuld tid

synes det er vigtigt at få proportionerne på plads

et handicap en sygdom eller andre forhold

kunne komme ind på det danske arbejdsmarked man skal kunne være en integreret del af det danske arbejdsmarked

som buschauffør med samme timeantal efter den nye ordning det afføder et nyt spørgsmål hvornår er det blevet beskæftigelsesministerens opgave at vurdere hvad der er en rimelig løn det næste og sidste spørgsmål mere når jeg ikke er hvordan har ministeren det egentlig når ministeren læser alle de mange høringssvar igennem det er jo et gennemgående træk at høringssvarene fra de organisationer der repræsenterer de mennesker som ministeren siger hun gerne hjælpe med den her reform

er stærkt kritiske det er næsten ikke til at få øje på en positiv bemærkning om reformen det

fra de organisationer der repræsenterer de mennesker som ministeren siger hun vil hjælpe med den her reform

nogen holdninger til hvordan overenskomster udvikler sig men nu er det jo sådan at en integreret del af den her reform selvfølgelig handler om fastsættelse af løn for fleksjobbere og når spørgeren spørger til om jeg synes det er rimeligt at en buschauffør

tyve timer om ugen i fremtiden vil have

ville jeg ikke have foreslået det niveau som ligger til grund for reformen her når vi kigger på høringssvarene

er ganske meget uenighed

mange der er uenige jeg tager det egentlig mere som udtryk for en politisk uenighed

end en en egentlig kritik der er også mennesker der roser

og jeg bider selvfølgelig mærke i at noget af det der bliver rost allermest

og at ressourceforløbene med deres faglige indhold kan være en styrke for også meget sårbare mennesker

handler om om den del af reformen som som vedrører fleksjob der ligger jo i reformen

på en konference om om fleksjob og førtidspension at man ikke kan lægge alle mulige økonomiske incitamenter ind når kroppen eller for den sags skyld psyken ikke kan klare mere end den allerede gør det synes jeg

er der gør at ministeren nu har ændret holdning hvorfor er det at man nu laver en fleksjobordning som jo bygger på tanken om økonomiske incitamenter og jo mere man kan arbejde som fleksjobber jo mindre handicap man har jo højere løn

en sygdom der ofte udvikler sig negativt altså

i så fald vil kunne reagere positivt på et økonomisk incitament

jeg i min tale her lagde vægt på at gruppen af fleksjobbere er meget sammensat der er givet fleksjobbere der vil reagere positivt på et økonomisk incitament fordi der omvendt er noget

man ikke kunne drage nytte af det i den ordning der er i dag

mener også at at det fuldstændig klart at der er en gruppe af fleksjobbere der ikke vil kunne reagere på et økonomisk incitament overhovedet fordi det er kroppen der bestemmer hvor meget man kan arbejde

så har jeg bare meget svært ved at forstå hvorfor man så udsætter den her gruppe for økonomiske incitamenter for det vil jo blive sådan at for for eksempel borgeren der har muskelsvind eller sklerose eller en af de andre sygdomme

arbejdsevne forsvinder hvorfor skal de så udsættes for den samme type ordning som borgere der måske har en mulighed for rent faktisk

på et tidspunkt fordi alle er uanset hvor mange timer man arbejder sikret et grundniveau altså en offentlig ydelse

og så ad åre udvikler

forkerte retning at så vil vedkommende på et tidspunkt kunne overgå til en førtidspension så der er taget højde for at der stadig væk er et ordentligt niveau og et ordentligt

så må man sige at det er en særlig

garanteret heller ikke

svømme med så ville vi kigge efter den ø hvor man kunne sige kan jeg lige holde en pause før jeg tør svømme videre hvis

alle er imod en som om alle vil jagte en og systemet lige præcis ikke er en hjælper

hvor er det dejligt at have den tryghed og derfra kunne gøre det jeg magter i det daglige så har jeg dog trods alt en ret som syg nemlig retten til en indtægt retten til min pension kan ministeren ikke forstå at det kan være en mere fremkommelig måde

det har en sådan karakter at et fleksjob ikke er det rigtige svar så skal man have en førtidspension

tilrettelægge arbejdet i ressourceforløbene

at være borgere i det her land

lige blive ved billedet af øen

med den ene arm hvis alle andre svømmer væk derfra hvis man overlades til sig selv på den ø hvis ikke der er noget mad på den ø hvis

lave på den ø hvis man kun er der alene overladt til sig selv

skal blive i det billede er det min påstand at der i dag er meget meget sårbare og syge unge som voksne der måske nok bliver tilkendt en førtidspension og dermed bliver sikret et økonomisk grundlag

derudover overlades til sig selv i deres lejlighed i et alment boligbyggeri og intet andet

have lidt syning derhjemme og forskellige aktiviteter og vi

det lykkedes ikke så kom fleksjobordningen så lovede kommunen hende at hvis hun prøvede fleksjobordningen

være sikker på at kommunen nok skulle holde pensionen ved lige til hende det var en garanti hun havde en tryghed hun havde

det er det jeg mener med tryghed og jeg troede at det lå i ministerens udtryk

og pligt det vil blive oplevet af mange som et rigtig negativt system jeg synes at vi skal tilbage til

hvor man tør eksperimentere med sit liv ved at man

tryghed er forudsætningen for at mennesker kan leve gode liv hvis man lever i konstant utryghed kan det i sig selv være stigmatiserende og det kan forårsage andre problemer det er jeg ikke i tvivl om men trygheden handler jo i mine øjne ikke kun om om man har en ydelse eller ej det handler også om om man kan se at der er perspektiv med ens liv i forhold til det spørgeren konkret er inde på omkring arbejdsprøvninger

afskaffes nu vi bevæger

hvor borgere er igennem den ene arbejdsprøvning efter den anden efter den tredje efter den fjerde

afprøve arbejdsevne

mange færre forventer ministeren der så har

og det er jo altså et skøn det er en forudsætning at cirka seks tusind af de borgere der i dag er på ledighedsydelse i stedet

vil være i fleksjobordningen men at der samtidig sket den bevægelse med fleksjobordningen at en del vil være i ordinært arbejde så forventningen er at gruppen af fleksjobbere vil ligge nogenlunde konstant men at nogle af dem der har sværest ved at komme ind på arbejdsmarkedet

i den anden ende er forventningen

de har været igennem en masse undersøgelser

fleksjob men det får man jo kun når ens arbejdsevne er væsentligt nedsat og jeg går ikke ud fra at der bliver ændret på

bliver man rask så arbejder man sig ud så er man rask og så kan man gå over på ordinært arbejde

en nytænkning i den forbindelse det er

konservative om er det her med lægekonsulenter er det her løsningen på lægekonsulenterne eller kommer

kommunernes brug af lægekonsulenter vedrørende sygedagpenge

var på plads kommer der nogle nye tiltag om kommunernes brug

at der efterfølgende kan fastsættes regler om kommunernes brug af lægekonsulenter så den sag er er bestemt ikke afsluttet og forventningen er

vil være være fuldt ud implementeret i sommeren to tusind og tretten så det var svaret

nu mangfoldigheden i gruppen af fleksjobbere der er nogle fleksjobbere

ringere hvis arbejdsevne begrænses

hvor enten sygdomsforløbet eller behandlingsmetoderne gør at tingene kan komme til at se anderledes ud i dag har vi jo fleksjobbere der arbejder en del timer i deres nuværende job og sådan vil det sikkert også være i fremtiden men nej man kan selvfølgelig ikke konkludere

økonomisk incitamentsstruktur i fleksjobordningen

i øvrigt skal jeg henvise til